er der følgende anmeldelse karina adsbøl

beslutningsforslag nummer b fire og tyve titlen på den anmeldte sag vil fremgå

som givet

og vi går til afstemning om de

forslag til vedtagelse der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer

af ane halsboe larsen andreas steenberg anne baastrup og henning hyllested og der kan stemmes

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v ni af kim christiansen og tom behnke bortfaldet dermed er forespørgslen

og vi går til afstemning om det

forslag til vedtagelse

elleve af peter skaarup og der kan stemmes

for stemte fem og halvfems imod stemte tretten

halvtreds imod stemte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

afstemningen for stemte en hundrede og ni imod stemte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

det beslutningsforslag vi nu skal stemme om

er jo at der sidder en række danskere ude i virkeligheden som har handlet i tillid til de meldinger som et bredt flertal her i folketinget

diskussionen om regeringens mange løftebrud i forhold til hvad der blev sagt før valget og hvad der er sket efter valget

står her i en helt særlig situation for her har vi at gøre med at regeringen også efter valget fastholdt sit løfte for efter valget lød det fra den daværende kongelige undersøger at der var

men efter en tur ud i tårnet forsvandt boligpakken regeringen kunne åbenbart ikke enes internt

men vi synes at de partier der har givet nogle meget meget klare løfter til danskerne også skal indfri dem og derfor har vi

vil stå ved de løfter vi synes sådan set at

et bredt flertal i folketinget sagde nemlig at det ville kunne ske på lempeligere vilkår

denne kompensationsordning til dem der har handlet i tillid

for os at det kommer til at stå klart hvem der står ved hvad der blev sagt før under og efter valget og hvem der ikke gør det synes vi

og det betyder

for stemte syv og tredive imod stemte en og halvfjerds hverken for eller imod

er en identisk genfremsættelse af et forslag som blev vedtaget her i folketinget i juni måned måned i år for få måneder siden stemte socialistisk folkeparti og socialdemokraterne for beslutningsforslaget men her om lidt har man åbenbart ændret holdning for nu stemmer man imod hvilket er dybt utroværdigt og blot et bevis på endnu en kovending og et vælgerbedrag regeringspartiernes argument for at sige nej er jo egentlig ganske komisk for det er at de er bekymret for at man ikke har mulighed for at sænke boligskatterne

hørte rigtigt deres argument er faktisk at de er bekymret for at man ikke kan sænke boligskatterne

vælger at hæve afgifter med over fem milliard kr

for boligejerne specielt synes

er hyklerisk når man ved at både det radikale venstre og enhedslisten jo har den holdning at skatterne for boligejerne skal hæves

det er rigtig skuffende at socialdemokraterne og socialistisk folkeparti er sprunget fra deres holdning

juni måned men det er dog ikke overraskende

man ser på den lange række af politiske punkter hvor man har svigtet vælgerne her efter valget

efterhånden blevet sådan at danskerne næsten bliver mere overrasket hvis den nye socialistiske regering også mener det samme her efter valget som man mente inden valget at man har skiftet holdning er heller ikke så overraskende set i forhold til at vi fra

hele tiden har sagt at den nye regering ønsker at hæve boligskatterne for hvis man virkelig ikke ønsker at hæve boligskatterne hvorfor så opretholde det her tunge administrative system som ejendomsvurderingerne egentlig er systemet er ganske enkelt for tungt og dyrt set i forhold til de få formål som det tjener der findes rigtig mange grunde til at vurderingssystemet skal skrottes faktisk kan jeg kun komme i tanke om en eneste grund til at bevare vurderingerne nemlig at man ønsker at bevare muligheden for at hæve boligskatterne og ved at s og sf nu har skiftet holdning viser de klart at de åbenbart vil bevare

for at lade boligskatterne stige stige det er dybt utroværdigt at man nu her om lidt vil stemme nej til det forslag som er fuldstændig identisk med det

for stemte to og halvtreds imod stemte syv og halvtreds

nogen at udtale sig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

forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig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

udtale sig da det ikke er tilfældet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

muligheder flere

flere virksomheder driver deres forretning i mange lande og på samme vis har mange privatpersoner indkomst

land hvor de er bosiddende personer varer og tjenesteydelser krydser i stadig stigende omfang grænser og i takt med det vil skattevæsenet have behov for at indhente økonomiske oplysninger i andre lande

på samme vis har andre andre landes skattemyndigheder behov for

formålet med dette lovforslag er at tilpasse danske regler så de imødekommer denne udvikling konkret vil lovforslaget her gennemføre flere eu direktiver således at danske skattemyndigheder kan bistå myndighederne i resten af unionen i skattesager lovændringerne lovændringerne vil bringe dansk lovgivning på niveau med de andre eu regler som danmark tidligere har

derefter kan danske skattemyndigheder

niveau med de andre eu regler som danmark tidligere har tiltrådt derefter kan danske skattemyndigheder bistå myndighederne i andre europæiske lande med oplysninger til brug ved kontrol ligning og inddrivelse af skatter denne lovændring vil endvidere ske i forventning om at de øvrige eu lande tilpasser deres lovgivning og de ligeledes bistår vores myndigheder i arbejdet med kontrol ligning og inddrivelse af skatter hvor danske skatteydere har indkomst i andre eu lande lovforslaget her er et arvestykke fra vk regeringen og venstre er således positiv over for dette lovforslag

at internationale forhold spiller en stadig større rolle på skatteområdet

landes skattemyndigheder kan få adgang til især bankoplysninger og oplysninger om selskabskonstruktioner og lignende fra andre lande derfor er det positivt at såvel eu som

andre internationale fora har fokus på det stigende behov der er for et stadig tættere samarbejde mellem landenes skattemyndigheder med netop det formål at bekæmpe skadelig skattepraksis formålet med nærværende lovforslag er så at sikre at danmark i videst muligt omfang kan opfylde de forpligtelser som danmark har påtaget sig i det internationale samarbejde lovforslaget består dels af eu direktiver dels af anbefalinger fra global forum on transparency and exchange of information rent praktisk

består bistand i skattesager mellem landene

dels af at landene indbyrdes kan udveksle oplysninger til brug for skatteligning og skattekontrol dels af at landene kan bistå hinanden med inddrivelsen af skatter danmark deltager allerede aktivt i begge former for samarbejde men med forslaget styrkes danmarks forpligtelser over for andre lande ligesom danmark forventer at andre lande også imødekommer danske ønsker lovforslagets delelementer

eu direktivet om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter afgifter og andre foranstaltninger og det er et direktiv der afløser et tidligere direktiv om det samme emne

gennemføres direktivet om administrativt samarbejde på beskatningsområdet

tredje foreslås det at indføre sanktioner over for overtrædelse af særlige indberetningspligter der er indført for at sikre at danmark kan overholde sine forpligtelser efter rentebeskatningsdirektivet

som jo handler om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger

imødekommer forslaget delvis anbefalingerne i global forum on transparency

om danmark fra januar to tusind og elleve i rapporten anbefales det at danmark sikrer tilstedeværelsen af ejeroplysninger om alle former for selskaber uanset ejerandelens størrelse det imødekommes med det her forslag

resten af anbefalingen på det her område gennemføres så senere i denne folketingssamling med et lovforslag ved erhvervs og vækstministeren det er alt sammen positive tiltag som skal bidrage til at folk ikke kan unddrage sig skattebetaling på tværs af landegrænser og som gennemfører de her eu direktiver og som

at danmark skal opfylde de internationale forpligtelser vi har påtaget os i forhold til skatteforhold mere konkret handler det om at danmark forpligtes

indbyrdes mellem landene at udveksle oplysninger som anmoderlandet skal bruge til skatteligning eller skattekontrol derudover forpligter landene sig også til at bistå hinanden med at inddrive skatter at danmark deltager i et internationalt samarbejde omkring udveksling af skatteoplysninger synes vi i dansk folkeparti er fornuftigt grunden til at det er nødvendigt med dette samarbejde er jo at vi lever i en mere og mere globaliseret verden hvor myndighederne i højere grad er afhængige af at man kan få de relevante oplysninger fra andre lande

at danmark jo stort set altid har deltaget aktivt i international udveksling af oplysninger på skatteområdet

som vi har indgået igennem årene og de indeholder jo ofte bestemmelser om deling af oplysninger med disse ord kan

som danmark har påtaget sig bistand i skattesager forekommer

ved at lande kan udveksle oplysninger indbyrdes og bistå hinanden på anden vis med at tilvejebringe det korrekte grundlag for beskatning en anden form for bistand er at skatter og afgifter som et land har pålagt nogle at betale kan inddrives i et andet land hvorfor er alt det her vigtigt jo

det er det fordi i en stadig mere globaliseret verden er landenes behov for gensidig bistand på beskatningsområdet stigende den teknologiske udvikling og den stigende internationalisering har medført større mobilitet og bedre muligheder for at skattepligtige i et land kan have indtægter og kapital i et andet land håndhævelsen af skattelovgivningen i det enkelte land bliver derfor i højere og højere grad afhængig af at skattemyndighederne kan få relevante oplysninger og anden hjælp

samlet set er det et fornuftigt og fremsynet forslag

god mening og som har ræson i sig

men det er klart at i forhold til gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer

vil den her lov gøre det muligt at gennemføre eu reglerne det betyder også på længere sigt at det vil gøre det nemmere nemmere at sikre de her forskellige skatteforhold på dermed sikrer vi også fra dansk side at vi bliver i stand til at leve op til vores internationale forpligtelser på området det giver også mulighed for at udveksle oplysninger eller yde anden form for bistand således at man sikrer et korrekt grundlag for beskatningen

nogle at betale også kan inddrives i et andet land og det synes jeg også vi har set flere eksempler på

en ganske ønskelig udvikling

betyder også at bistand kun kan ydes hvis der foreligger en decideret aftale mellem de pågældende lande

en gennemførelse af de gældende eu regler så

folk skal betale

så automatisk som andre bare fordi det er vedtaget i eu det er ikke vores tilgang til verden

vi synes også at der i høringsfasen er kommet nogle retssikkerhedsmæssige betragtninger fra både revisorer og fra advokatrådet som vi gerne vil være sikre på

der har ikke været anmeldt nogen ordfører fra liberal alliance og derfor har jeg ikke tilkaldt dem men

herre ole birk olesen

som ikke kommer fra

exchange of information som jeg gerne lige vil fastholde det handler om at sikre tilstedeværelsen af ejeroplysninger om alle former for selskaber uanset ejerandelens størrelse fra erhvervslivet hører vi at det

betyde store administrative omkostninger

særlig set i lyset af at det jo ikke er indeholdt i eu direktivet men kommer fra en anden part så vi således ikke er forpligtet til at gennemføre det vi har også nogle retssikkerhedsmæssige betænkeligheder som vi også gerne vil undersøge i løbet

god videre behandling i udvalget og meget tyder jo på at vi kan vedtage det endelige lovforslag enstemmigt jeg ser også frem til

sige at vi sikrer enstemmighed om det her forslag da direktiverne som flere også har nævnt jo er pligtstof

jeg mener faktisk også at anbefalingerne fra global forum er det men jeg er helt med på at naturligvis skal

bekymringer og overvejelser der måtte være

landene der har problemer med skattely men i endnu højere grad landene i den tredje verden global forum har taget fat på nogle meget vigtige problemstillinger efter min mening er

her og nu det bedste sted hvor udviklingslandene kan hente bistand og inspiration til at få inddæmmet deres problemer med kapitalflugt

står regeringen helt bag den tidligere regerings beslutning om at danmark er gået aktivt ind i global forum det betyder så også

heller ikke mener at vores og de andre oecd

landes systemer er perfekte og vi vil selvfølgelig efterkomme de anbefalinger danmark har fået også på det punkt er regeringen helt på linje med den tidligere regering og det her er et forslag vi har overtaget uden at ændre et

i udvalgsarbejdet og jeg ser frem til

gør opmærksom på at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til i morgen

at for et stykke tid siden var den tyske forbundskansler angela merkel ude

følgende og jeg citerer multikulti troen på at vi allesammen lever side om side og er glade for det er en total

sagde altså angela merkel og efterfølgende kom den britiske premierminister david cameron med følgende udtalelse og jeg citerer under doktrinen om stats multikulturalisme har vi opmuntret forskellige kulturer til at leve hver for sig og holde sig ude

det kan have medvirket til at gøre unge muslimer

vi synes også at det er en relevant diskussion at tage her i folketinget ud over at man kan perspektivere det

den britiske premierminister har sagt så har vi også været været ude for at der i danmark er eksempler på at dansk kultur bliver presset at dansk kultur bliver trængt

det synes vi er en problemstilling som er værd at diskutere i folketinget og det er baggrunden for at vi har rejst den her forespørgselsdebat vi håber selvfølgelig at vi kan få noget konstruktivt

ekstremt vigtigt altid at have fokus på og have debat

jeg starte med at indlede forespørgselsdebatten herefter vil ligestillingsministeren komme ind på de spørgsmål der vedrører hans område jeg antager at spørgerne med begrebet multikulturelt samfund henviser til at parallelsamfund fungerer med egne normer sprog og livsværdier den kultur der skal være den dominerende i danmark er den kultur der bygger på medborgerskab og fællesskab lige præcis fordi vores samfundsmodel jo er baseret på solidaritet omfordeling og fællesskab

andre forventninger til vores fællesskab og derfor kan danmark ikke være et multikulturelt samfund

isoleret og efter egne kulturer sprog og normer for regeringen handler det om at få løst den

det løser ikke noget at sætte yderligere skel mellem mennesker med henvisning til vores forskellige baggrunde regeringen vil hellere fokusere på hvad der binder os sammen nu og i fremtiden vi ønsker et samfund med plads til mangfoldighed hvor alle har de samme grundlæggende

det fåtal som har en samfundsnedbrydende adfærd og som ikke respekterer lov og orden vil regeringen naturligvis føre en konsekvent politik regeringen ønsker et samfund hvor der reelt er lige muligheder for alle efter ti år med en borgerlig regering må vi konstatere at de økonomiske og sociale skel i det danske samfund er blevet større det har ikke mindst de borgere

integrationsopgaven er ganske enkelt ikke løftet godt nok

ikke være bekendt hverken over for nye eller gamle medborgere på beskæftigelsesområdet viser tallene at kun halvdelen af nydanskerne i den erhvervsaktive alder er i arbejde på uddannelsesområdet har omkring hver tredje efterkommer med ikkevestlig oprindelse i alderen fem og tyve til ni og tredive år ikke gennemført anden uddannelse end grundskolen og den

regering har ikke formået at nedbringe antallet af udsatte boligområder regeringen

de konkrete udfordringer og opstille klare mål og via et integrationsbarometer stå på mål for dem jeg lægger ikke skjul på at vi

enkelte grupper har særlig store udfordringer

de æresrelaterede konflikter og det gælder tendenser til ekstremisme og antidemokratiske tendenser og parallelle retsopfattelser i visse miljøer jeg offentliggjorde for nylig en stor undersøgelse om social kontrol blandt unge femten til tyve årige nydanskere undersøgelsen viste at der eksisterer en omfattende social kontrol af de unge særlig

kærester og valg af partnere rapporten viser også at pigerne på næsten alle områder er udsat for en stærkere social kontrol end drengene

social og integrationsministeriet har også netop fremlagt en stor undersøgelse fra

undersøgelsen viste at der blandt muslimer i danmark er mange par

religiøst af imamer for mange par tillægges den religiøse religiøse vielse religiøst og socialt lige så stor betydning som en borgerlig vielse

skilsmissen religiøst og socialt set ikke bliver anerkendt medmindre eksmanden giver sit samtykke vi kan som samfund naturligvis ikke acceptere at så mange mennesker ikke deler vores frihedsrettigheder og vi kan ikke acceptere at så mange unge mennesker oplever social kontrol som en integreret del af deres hverdag eller ikke kan bryde ud af et ægteskab som de ikke ønsker at være i

ligestillingen mellem kønnene og den enkeltes ret

sammen med de øvrige satspuljepartier aftalt at afsætte i alt fire og tyve million kroner til denne strategi

endnu en gang for den brede opbakning vi fik

til lige præcis den her indsats som er rigtig vigtig vi skal nu ud i skoler

men vi skal også nå forældrene og vi skal intensivere det opsøgende arbejde og opkvalificere de fagfolk som møder de unge

er der behov for en intensiv indsats for at støtte de unge til at blive mere selvstændige og kunne sige fra over for familiernes pres vi skal derfor arbejde mere målrettet med at styrke de unge og vi skal sikre at

myndigheder er der til at gribe de unge så ingen tabes undervejs regeringen vil føre en konsekvent politik over for ekstremisme og antidemokratiske tendenser vi vil ikke tolerere samfundsnedbrydende kræfter ekstremisterne skal have modspil så deres budskaber ikke står alene og står uimodsagt ekstremister skal ikke have frit spil og vi vil konsekvent følge om for eksempel salafister bevæger sig på den forkerte side af loven foretager de sig noget ulovligt skal de naturligvis retsforfølges men det er vigtigt for mig at sige

de der fristes af ekstremisterne skal vi få til at vælge vores vej de skal være frihedens sti frem for undertrykkelsens her er den forebyggende indsats helt afgørende vi skal sikre at alle unge har attraktive alternativer i form af uddannelse job

og vi skal styrke de unges forudsætninger for kritisk tænkning og modstandskraft for at sikre at de bliver i stand til at forholde sig kritisk til de ekstremistiske budskaber regeringen ønsker en integrationspolitik som dels sikrer at der rekrutteres kvalificeret arbejdskraft der matcher erhvervslivets behov dels gør danmark til et attraktivt sted at være og blive samtidig skal der gøres en større indsats for at få dem

i dag står uden for arbejdsmarkedet i beskæftigelse det er i den enkeltes interesse men også i samfundets og erhvervslivets interesse vi har som mål at alle der kan skal bidrage på arbejdsmarkedet der skal stilles krav til alle men rimelige krav det gælder også flygtninge og indvandrere arbejdsmarkedstilknytning er helt afgørende for integrationen af den enkelte og danmark får brug for alle også for den arbejdskraftressource som flygtninge og indvandrere udgør i de kommende år vil det være en af regeringens højeste prioriteter at få flere nydanskere

til at få fodfæste på arbejdsmarkedet

som ikke kan varetage et arbejde i dag skal via uddannelse opkvalificeres til beskæftigelse ligesom kontanthjælpsmodtagere skal arbejde for kontanthjælpen og de allersvageste skal modtage den hjælp de har brug for sociale problemer skal mødes med en effektiv socialpolitik reelt lige muligheder kræver at indsatsen målrettes den enkeltes behov det gælder også på uddannelsesområdet vi skal gøre mere for at løfte de nydanske børns skoleresultater og vi skal blive bedre til at fastholde de unge i uddannelse og de som ikke allerede er i gang skal væk fra gadehjørnerne og ind i uddannelsessystemet og så skal vi fortsat gøre en indsats for at sikre at alle borgere i danmark kan tilstrækkeligt dansk parallelsamfund gør udsatte boligområder til ghettoer derfor skal vi sikre en mere blandet beboersammensætning i de udsatte boligområder både socialt og etnisk ellers får nydanske familier ikke den fornødne kontaktflade til

frem for alt om at få flere i arbejde

en målrettet indsats for de nydanske børn i områderne det gælder både en bedre elevsammensætning i skolerne og inddragelse af børnene i sports og andre fritidstilbud med uddannelse arbejde

en vellykket integration lagt men det gør det ikke alene vi skal også sikre en endnu bedre social inklusion vi skal give mulighed for et aktivt og ligeværdigt medborgerskab for alle det handler om at få flere nydanskere med i foreningslivet i bestyrelsesarbejde og andre demokratiske processer det er vejen til et socialt tilhørsforhold i mandags besøgte jeg assens kommune

i assens har man valgt en særlig måde at gøre det på i assens valgte man i april to tusind og ni at samle integrationsindsatsen i én enhed hvor én medarbejder blev tovholder for de familier som ikke var godt integrerede på grund af en række sociale beskæftigelsesmæssige og sundhedsmæssige problemer

så stor succes at assens kommune i år vandt integrationsprisen det er selvfølgelig bare ét eksempel men det er et godt eksempel på hvordan vi konkret kan begynde at løse den lange række af uløste problemer

har sagt det er vigtigt for regeringen at det danske samfund bygger på at alle mennesker er både lige og forskellige ingen mennesker er ens men alle mennesker er lige

regeringen ønsker at fremme et danmark hvor mennesker bliver bedømt på hvad de gør og ikke på hvordan de ser ud eller hvor de kommer fra regeringen ønsker at fremme et danmark hvor den enkeltes muligheder og rettigheder udvides og ikke indskrænkes

regeringen sikre lige muligheder og lige rettigheder for alle danske borgere

naturligvis respekteres heriblandt er respekten for ligestilling og ligeværd mellem kvinder og mænd rigtig vigtig og det gælder selvfølgelig også for alle for ligestilling mellem kønnene er kommet langt i danmark

selvfølgelig ikke kommet af sig selv og som ligestillingsminister er jeg jo selvfølgelig optaget af om de helt grundlæggende rettigheder og mænd og kvinders ligestilling fortsat respekteres vi skal holde fast i at kvinder og mænd behandles lige nyder de samme

rettigheder nyder den samme respekt og oplever at have det samme værd vi skal ikke acceptere at kvinder ikke nyder de samme frihedsrettigheder som mænd

de begrænses i deres daglige udfoldelse det kan der ikke være nogen tvivl om

det er helt oplagt og det nævnte min kollega social og integrationsministeren også den enkelte skal enkelte skal kunne handle frit det er sådan det danske samfund er indrettet og det er en grundlæggende forudsætning for at kunne deltage i det danske samfund at det sker på lige vilkår med alle andre samfundet har brug for den mangfoldighed af ressourcer som begge køn kan bidrage med og alle har ret til at bruge deres kompetencer til frit at kunne vælge hvilket liv de ønsker at leve når vi hører om at særlig indvandrerpiger og kvinder i nogle tilfælde fratages denne mulighed for at bestemme over deres eget liv

selvfølgelig ikke i orden de har langt vanskeligere ved at blive integreret og blive en integreret del af det danske samfund

når de får frataget deres fundamentale rettigheder men igen ikke alle der kommer hertil lever

det også vigtigt at holde fast i at selv om der

skal være plads til at man lever sit liv på mange forskellige måder i danmark

ting som man ikke kan acceptere og som vi ikke vil

drenge og mænd for kulturelle normer må aldrig nogen sinde blive en undskyldning for at fastholde hverken kvinder eller mænd i nogle traditionelle kønsrollemønstre som begrænser dem i forhold til deres deltagelse

dansk kultur og danske traditioner udsættes for i vores samfund vores kultur er værd at værne om og det er afgørende for sammenhængskraften at der er noget der binder os sammen som folk noget der binder os sammen som danskere

i danmark så mister vi det nationale fællesskab og dermed vores identitet der er fortsat og heldigvis for det mange ting der binder os til hinanden der er demokratiet der er frihedsrettighederne og værdierne ytringsfriheden det at mænd og kvinder er lige meget værd ligesom der er den personlige frihed og frihed under ansvar dette ansvar skal vi i højere grad tage på os der er tale om værdier og principper som vi skal bevare og netop derfor er det så vigtigt at forstå at disse værdier ikke er opstået ved en tilfældighed men er resultatet af vores historie og vores kultur det er vigtigt at understrege at hvis vi kun har demokratiet men glemmer kulturen bag så ender demokratiet som en tom skal ligesom forudsætningen for velfærdssamfundet er et kulturelt fællesskab

noget tilfælles det gør demokratiet stærkt og det fremtidssikrer velfærden

dem der gennem et liv har bidraget dansk kultur er fundamentet og når fundamentet grundpillerne er truet skal vi turde diskutere det åbent og det kan vi forhåbentlig gøre i dag vi ser desværre i stigende grad hvordan vores traditioner tilsidesættes og presses af de multikulturelle strømninger i vores samfund ghettoer og parallelsamfund udfordrer vores måde at

når offentlige institutioner fravælger den traditionelle julegudstjeneste eller når folkeskoler indretter undervisningen og skolens daglige virke efter at der går mange elever med en anden baggrund end dansk

bekymret når fagbevægelsen vil skrive danske helligdage ud af overenskomsterne og når der i bestemte boligområder og miljøer eksisterer parallelle retssystemer i strid med dansk retskultur og tradition så mister vi noget af os selv vi ser sågar at der inden for de seneste år er kommet et pres på den over

at medlemmerne går til gudstjeneste i forbindelse med folketingets åbning en del af vores bekymring går på de konsekvenser som indvandringen har haft og har for et lille land som danmark men vores bekymring

med det til følge at dansk kultur bliver trængt og presset af andre kulturer det er baggrunden og formålet med

jeg håber at folketinget over en bred kam vil støtte et forslag til vedtagelse som understreger politikernes vilje til at kæmpe for dansk kultur og dermed kæmpe for det der binder os sammen som danskere vi skal råbe vagt i gevær når danske traditioner nedprioriteres af misforstået hensyn eller frygt for at vi som danskere fremstår intolerante når det sker

i stedet for at give efter burde vi stå fast og invitere andre indvandrerne og efterkommerne ind i vores kulturelle

ikke bare uretfærdigt og urimeligt over for kommende generationer af danskere at vi som samfund frarøver dem deres kulturarv på grund af misforstået hensyn det er sådan set også uretfærdigt over for lige præcis de

hvad det er de skal integreres ind i hvad der forventes af dem det kan vi alle gøre bedre men det kræver at både pædagogen læreren familiefaren og moren og politikeren løfter sin del af ansvaret det kræver noget af os alle sammen i dansk folkeparti ønsker vi ikke et multikulturelt samfund hvor alle kulturer er ligestillede vi anerkender naturligvis at der findes mange forskellige kulturer i danmark vi anerkender også at dansk kultur udvikler sig men når store grupper nægter at tage det der er dansk til sig og generation efter generation insisterer på at fastholde forældrenes og bedsteforældrenes kultur og værdier til åbenlys skade for samfundet skal der siges klart og tydeligt fra når alverdens kulturer pludselig skal sidestilles med dansk kultur med det resultat at vores kultur nedprioriteres og det nationale sammenhold nedbrydes så skal der reageres både lokalt og nationalt bliver der ikke reageret lokalt mener jeg at man nationalt har en forpligtelse

det er her de største problemer er og som en naturlig konsekvens

men der skal heller ikke være tvivl om at vi mener at alle udlændinge som ender med at slå sig permanent ned i danmark uanset om de kommer for at arbejde eller for

flygtninge eller bliver familiesammenført

alle udlændinge uanset baggrund har en særlig forpligtelse til at indordne sig under danske forhold skik følge eller land fly det gælder hele vejen rundt jeg anerkender at der fra politiker til politiker og fra parti til parti er forskellige opfattelser og vurderinger af de multikulturelle strømninger i samfundet men disse forskelle til trods burde vi kunne blive enige om at dansk kultur betyder noget positivt for sammenhængskraften og set i lyset af at flere årtiers indvandring fra lande hvis kultur man kan mene om hvad man vil i hvert fald

samfundet ja så burde vi kunne blive enige om en indsats gående på i første omgang et politisk løfte om at værne om og passe på dansk kultur og dermed sikre at dansk kultur og danske traditioner fremadrettet indtager en førsteplads i vore skoler institutioner og i samfundet som helhed

folketinget konstaterer at de multikulturelle strømninger i samfundet i stigende grad medfører at dansk kultur bliver trængt af andre kulturer denne udvikling tager folketinget afstand fra

ønsker at fastholde dansk kultur som den bærende kultur og dermed sikre sammenhængskraften på den baggrund opfordres regeringen til at indlede politiske drøftelser med henblik på at modvirke udviklingen

er ikke korte bemærkninger så jeg siger tak til ordføreren

så er det fru inger støjberg som ordfører for

her vigtige debat jeg synes at det er en

stor styrke at vi i folketinget ikke kun diskuterer helt konkrete lovforslag og paragraffer men også fra tid til anden tager

det er jo så det vi får muligheden for i dag så mange tak til dansk folkeparti for det i venstre er vores holdning klar i det åbne og frie møde med

i vores liberale kultursyn er vores historiske og

folkelige rødder afgørende

vi er stolte af at være danske vi mener at det danske har en særlig værdi for os som folk og vi mener at vi som politikere og som samfund skal værne om den danske kultur og også om vores kristne kulturarv andre kulturer kan selvfølgelig godt være repræsenteret i danmark naturligvis men andre kulturer skal ikke trænge den danske kultur og vores værdier tilbage og vi skal ikke i misforstået hensyntagen pålægge os selv bånd hverken på traditioner

det er jo i virkeligheden det er essensen af hele debatten her i dag

at der kommer mennesker til danmark og at de tager deres kultur og traditioner med tværtimod dansk kultur er netop over årene blevet formet i mødet med andre kulturer men kulturmødet skal ske i respekt for at det her

danmark danskernes land hvor vores traditioner har en særlig status

have både rødder og antenner i orden som herre bertel haarder engang har sagt en

tilknytning til dansk historie og kultur det er en af grundene til at vi har styrket de kulturbærende fag i skolen de sidste ti år og i det hele taget sat mere fokus på de kulturbærende institutioner i det danske samfund men tingene skal hænge sammen og det er så her antennerne kommer ind i billedet antennerne er nemlig nok så vigtige

og fremme et multikulturelt samfund så er venstres svar nej

ikke at det er en statslig forpligtelse at arbejde for at skabe et multikulturelt samfund

mener vi heller ikke at staten skal arbejde for at sidestille andre kulturer eller udjævne forskellene mellem kulturerne i danmark vi skal naturligvis give plads til at mennesker kan leve det liv de ønsker i danmark så længe det sker inden for

nogle juletraditioner eller en

meget stor indsats omkring ghettoerne hvor vi gennemførte

kalde det for ghettoer længere jeg tror

misforstået tro på at hvis man lader være med at kalde noget ved

indsatser og sætte fokus på ting rundtomkring men jeg synes

at man skal passe på med at man ikke lovgiver

godt set børnehaver og skoler

gjort op med en god tradition

gå i kirke op til jul det synes jeg er synd og skam og det er noget af det som jeg meget gerne vil debattere jeg tror ikke at herre martin henriksen og jeg får en særlig lang debat om det

mulighed for at man rundtomkring på de forskellige skoler og daginstitutioner via

selv kan bestemme og indrette sig i hverdagen det synes jeg er et godt fundament i et demokrati som det danske men jeg vil også gerne understrege

bidrage selvfølgelig er velkomne i danmark

også velkommen med den kultur man kommer med

helt enige dansk folkeparti og venstre vi er også helt enige om

skal være lovgivning hvis man kigger hele ghettostrategien igennem synes jeg at der blev taget nogle vigtige initiativer lige så vel som vi jo igennem ti år har sørget for at give indvandrerne mulighed for at komme ud på det danske arbejdsmarked det har vi blandt andet via to hundrede og fem og tyve timers reglen

starthjælpen og kontanthjælpsloftet det er så nogle regler som den nuværende regering vil fjerne og det er også nogle regler som den nuværende regering vil fjerne med åbne øjne fordi de siger at det betyder at færre indvandrere kommer ud på det danske arbejdsmarked

det er igennem arbejdsmarkedet og kulturlivet

er i laver julearrangementer som er klinisk renset for

jul så der er nok meget forskellig praksis men jeg

fuldstændig op om fra venstres side

her hvordan kan det så være at det første lovforslag man lægger frem rent faktisk betyder at færre nydanskere kommer i

tidligere i dag jeg ved ikke om det også er den socialdemokratiske holdning eller om det

det bragte ikke klarhed det eneste

er netop det at færre indvandrere vil komme i arbejde

har regeringen også klokkeklart

mod det som man står og siger

repræsentanter fra regeringspartierne siger at man vil gøre alt for at få indvandrere i arbejde

sig at arbejde for en lang række indvandrere

bliver opretholdt i vores institutioner

er en uskik

det synes jeg er en meget pudsig

jeg var lidt mystisk jeg synes

ordføreren om ordføreren mener at der er lige muligheder

et eksempel skal man have danske rødder eller aner

at sidde i folketinget

men også nogle gange det inden for rammerne der gør at vi ikke har en super

dertil vil jeg sige at der findes rigtig mange undersøgelser og

få en velintegreret familie er afgørende jeg er af den overbevisning at

i en vellykket integration bare

af det samfund man bor i og yde noget og

det viser sig også at rigtig mange kvinder

lever under social kontrol

et redskab fra de her kvinder et

argument der måske bliver brugt over for manden

ud på arbejdsmarkedet netop ved at

debattere de danske værdier på trods af at vi på tværs af

uenige om hvad disse er og hvordan de bedst består i fremtiden danmark er et stærkt samfund bestående af dygtige individer som for størstedelens vedkommende og størstedelen af tiden lever i fredelig og givtig sameksistens

naturligvis ting som er uhensigtsmæssige og ubehagelige ja problemer opstår som i ethvert andet samfund det er naturligt men som politikere har vi en forpligtelse til at adressere de her problemer og finde løsninger

skal vi på politisk niveau gå forrest for at sikre at det danske samfund

bliver et samfund domineret af sammenhængskraft og af sameksistens på tværs af grupper på tværs af individer og på tværs af forskellige kulturer og forskellige livsopfattelser det er lige meget om man kalder vores samfund for mangfoldigt eller forskelligartet eller noget helt tredje

labels er alligevel så fattige det altafgørende er om der er plads til os alle sammen

er det vigtigste princip at man i et ret stort omfang lader individer leve som de har lyst til og i fred og ro lader individer

det her princip begrænses naturligvis det er klart

fællesskab at tage hensyn til derfor begrænses

at det ikke skal gå ud over andre individers frihed og det begrænses naturligvis også af det danske demokrati og de danske love og regler derfor skal vi som samfund med alt hvad vi har bekæmpe had vold ydmygelse og tvang for ud over at spise og sove er det mest basale for et individ nok at kunne leve i frihed fra frygt had vold ydmygelse og tvang er naturligvis ikke en konsekvens af et samfund med flere kulturer men somme tider

opstår der i sammenstødet mellem forskellige kulturer eller forskellige

eksempler på det her eller rettere det opstår

mellem få repræsentanter fra forskellige grupperinger eller forskellige kulturer og imens lever størstedelen af borgerne i danmark uproblematisk sammen

skal vi kæmpe imod diskrimination imod hadforbrydelser imod æresrelaterede konflikter og social kontrol og andre ting

det for flertallet når man kæmper imod de her ting

er domineret af inklusion af alle vores borgere som kan

det ønsker vi i det radikale venstre og vi er glade for at være en del af en regering som ønsker det samme tak for ordet

socialistisk folkeparti enhedslisten og liberal alliance

danmark er et samfund med grundlæggende værdier om personlig frihed gensidig respekt tillid og ligeværd mellem kønnene et samfund der bygger på at rettigheder og pligter gælder for alle uanset baggrund folketinget opfordrer regeringen til at værne om disse værdier folketinget understreger samtidig at den enkeltes personlige frihed begrænses af pligten til at respektere andres ret

og at den enkeltes udfoldelse til hver en tid skal respektere det danske samfunds grundlæggende regler og love folketinget opfordrer regeringen til at sikre ligestilling mellem kønnene opbakning til demokratiet og den danske retsstat samt modvirke diskrimination hadforbrydelser og æresrelaterede konflikter

vil indgå i de videre drøftelser der er et par korte bemærkninger

baggrund af sharialovgivning skal

nemlig viceborgmesteren har bakket op om jeg vil bare høre om

jeg kan nemlig også se at det er sådan at kirkeministeren tidligere har

han var retsordfører at der var behov for et imamråd

og den slags er det noget de radikale går ind for

er rigtigt at der i i visse kredse

er korrekt så siger ordføreren at

mennesker der lever efter sharialovgivningen i danmark

den nuværende kirkeminister før har plæderet for jeg vil godt sige at

er noget viceborgmesteren i aarhus mener

borgere i det her land lever op til den danske lovgivning

kvinde nogle gange en mindreårig pige og en imam hvor familierne er med til at

men hvis der er nogen som i deres egne hjem har besluttet sig for at leve i et polygamisk forhold som ikke er juridisk gyldigt i danmark

forskellige miljøer det synes jeg er

er muligvis paralleller retsopfattelser og der er andre traditioner og kulturer det foregår i privatsfæren og

juridisk gyldige hvis der er mennesker der udsættes for tvang hvis der er mennesker der udsættes for ubehageligheder så er er alle mennesker i det her samfund jo heldigvis

at opsøge myndighederne og og bede

og er det regeringens politik at understøtte og fremme et multikulturelt samfund herunder at sidestille andre kulturer med dansk kultur

ind i en semantisk diskussion jeg går ind i

udvikle det danske samfunds sammenhængskraft det handler om at vi sikrer

fælles forståelse af at der er nogle fundamentale værdier at vi har et godt demokrati at vi respekterer

at alle mennesker har værdi

for det forslag til vedtagelse som regeringspartierne enhedslisten og liberal alliance har fremsat her

personlig frihed gensidig respekt tillid og ligeværd mellem kønnene

hvad personen kan og gør og ikke bedømmes på baggrund af personens religiøse eller etniske baggrund det er et helt afgørende og ufravigeligt princip sagen er jo i al sin enkelhed den at den tidligere regering med dansk folkepartis aktive støtte har fået splittet dette samfund og hele tiden har argumenteret for at samfundet skal polariseres det er det vi vil gøre op med og derfor

vedtagelse vigtigt vi ønsker et samfund hvor folk

vi ønsker et samfund hvor mennesker har lige

derfor afviser vi dansk folkepartis forslag til vedtagelse og stemmer med stor fornøjelse for vores eget

socialistisk

skolebestyrelser også bestyrelser i daginstitutionerne vi har rent faktisk gennemdemokratiseret vores samfund og vi mener at når folk har fået retten så har de også pligten til at drive deres institution inden for de konkrete vilkår

at børnene kom i folkekirken til jul det har været fuldstændig uproblematisk men jeg synes ikke det

mine børn til at have en bestemt tro

moskeer eller andet hvor man så bare kan lære noget så synes jeg at det er helt fint

hvordan vil præsten konkret behandle børn

religion vil han overtale dem vil han mobbe dem nej

som forældrene i bestyrelsen selv må gå ind i

bliver vi altså nødt til at tage udgangspunkt i at folk tænker selv jeg ved godt

dansk folkeparti at der sker noget som helst i det her samfund som de ikke har styr på

at den danske folkekirke har en helt speciel status det agter jeg at overholde

der er temmelig strenge straffe

uinteresseret i det var noget med at

jeg vil gerne være helt sikker på at

disse lovovertrædelser standset i vores samfund eller er man også fra sfs side

som havde to fædre og en mor og alle boede sammen men de var ikke gift skulle man

sagt et eller andet forfærdeligt til den familie de var helt almindelige oprindelige danskere jeg synes det er meget meget svært hvis vi skal gå ind i folks interne forhold og sige i må ikke bo sammen kollektiver må ikke eksistere hvor går så grænsen

når de overtræder straffelovens § to hundrede og otte om bigami eller er

dertil i sf og dermed i regeringen

er fuldstændig flintrende ligeglade med hvordan folk indretter sig

hvis det er at man har snydt præsten eller snydt

skal man straffes sådan er det

kan forstå at dansk folkepartis bekymring for de såkaldte multikulturelle strømninger blandt andet bunder i

gudløse

er jeg nu ikke så bekymret for

jeg ville være meget bekymret hvis folketingsmedlemmer blev tvunget til at gå i kirke

synes var virkelig virkelig problematisk for mig er frihed og frie samfund blandt andet kendetegnet ved at man må vælge at lade være med at gå i kirke

ret afgørende for frihed og for frie samfund at man ikke tvinges til en bestemt religion eller til religion i det hele taget og for mig gælder det sådan set både for folketingsmedlemmer som er en af de grupper herre martin henriksen tog op i sin ordførertale og for

herre martin henriksen tog op i sin

det bekymrer ikke mig hvis de ikke sidder ude i børnehaverne og taler om jesus i december måned jeg ville til gengæld være meget bekymret hvis man fra folketingets side besluttede at de i børnehaverne

manglende kirkegang oppe som tema

klassikeren selvfølgelig ej at forglemme tørklædet

hvor mennesker ikke tvinges til at leve på en bestemt måde

kan få lov til selv at indrette sit liv

holde sig inden for lovens rammer og det man gør må ikke gå ud over andre mennesker men

kan selv bestemme hvordan man man

vil leve jeg synes

hvor man vil tvinge andre til at være præcis som en

heller ikke kan tvinge andre til

præget af en meget voldsom mistillid til alle dem som er

et nyt flertal og kan trække vejret lidt friere det synes jeg er rigtig dejligt

betegner som en særlig dansk værdi

betegne ligestilling som

mennesker rundtomkring i verden som ville

ligestilling jeg synes jo det er mærkeligt at

for at øge ligestillingen i det danske samfund for eksempel sådan

er omkring atten procent forskel på hvad mænd og kvinder tjener det synes jeg faktisk

danske samfund der kom nye tal i går der viser at lønforskellen stiger

er meget alvorligt hvis dansk folkeparti gik så meget op i ligestilling

det andet jeg må sige er at jeg kan forstå dansk folkeparti interesserer

kvinder med anden etnisk baggrund

økonomisk afhængige

mantra i velfærdsstaten danmark i årevis at netop den økonomiske uafhængighed var forudsætningen for ligestilling

åbenbart ikke er så vigtigt for dansk folkeparti

institutioner synes enhedslisten det

at man som folketingsmedlem eller som borger i det hele taget har ret til at lade være med at gå i

fortælle herre martin henriksen

lever vi i et frit land

til det her med børnehaverne og skolerne som jeg kan forstå herre martin henriksen går meget op i

alle tiders at man på skolerne har forældrebestyrelser at man i daginstitutionerne har bestyrelser hvor man kan beslutte om man for eksempel synes at børnene skal gå i kirke eller de ikke skal gå i kirke eller

ville måske være en god idé at lægge stilen om her i december hvor jesus ligesom er på programmet jeg kunne også forstå at det var det hun sagde jeg synes at

ligeglad man er fuldstændig ligeglad

det er om der er nogle kvinder der regulært bliver holdt som som slaver under slavelignende forhold i i fanatiske islamistiske cirkler

herre espersen at at jeg trænger til gud for jeg ved hvor meget gud betyder i dansk folkeparti så

at man selv får lov til at indrette sit liv så længe det ikke går ud over andre mennesker

og frihedsværdier for eksempel retten til at vælge religionen fra

man skal pådutte andre mennesker en bestemt måde at leve på men heldigvis heldigvis kan man være

til sidst til det her med med ligestilling

enkelte lønforskelle var vist ordførerens ord nåh ja atten procent forskel på hvad mænd og kvinder tjener

betegner jeg da bestemt ikke som enkelte lønforskelle

jeg mener med

at det netop præcis

så længe det ikke går ud over andre mennesker

vi hører masser af historier ikke alene her

om hvordan specielt muslimske kvinder i dybt islamistiske samfund

fødselsproducenter det er ikke ordentligt derfor må jeg sige at netop

det når nu dansk folkeparti påstår at man går så meget

ligestilling og kvinder i danmark med anden etnisk baggrunds ligestilling og når

hvordan har man så kunnet acceptere

og halvtreds timers regel som primært er gået ud over kvinder med anden etnisk baggrund og som har haft det resultat

har haft nul kroner at leve for har været et hundrede procent økonomisk afhængige af deres mænd det ligger meget langt fra hvordan man traditionelt har set på forudsætningen for ligestilling i danmark nemlig

jeg søren espersen det hænger ikke sammen når man på den ene side siger

og på den anden side accepterer

vores valgfrihed vores lighed

anerkender enhedslisten ikke at

og den dominerende religion

utrolig arrogance over for

bygger på kristendommen

vi heldigvis nyder i danmark har nogle kristne

at høre at man ikke vil stemme for den her

blide udformning

lagt fundamentet for den frihed som vi har i dag og uden at blive ved med at kæmpe for det

mister vi på længere sigt den frihed

at kristendommen har haft stor betydning for det danske samfund

i dag og fordi man for eksempel engang havde det sådan at der kun var en religion der var i orden

det synes jeg er en positiv ting

at bestemme over sit eget liv

for eksempel retten til at vælge religion

fru johanne schmidt nielsen tale så

ivrigt om frihed og trangen til at

have frihed og leve i frihed

argument for at man skulle holde kvinder nede i nogle miljøer at man ikke skulle give kvinder frihed og at når man nu fjernede

og halvtreds timers reglen skulle det give kvinder frihed jeg ved ikke om fru johanne schmidt nielsen har læst de undersøgelser der rent

jeg tager arbejde i et vist antal timer så ryger vores forsørgelsesgrundlag via kontanthjælpen

at det i høj grad er kvinder med anden etnisk baggrund som blev ramt af fire og halvtreds timers reglen og altså fik frataget kontanthjælpen og derved kom til at stå i den her situation hvor de var et hundrede procent økonomisk afhængige af deres mænd det synes jeg rigtig dårligt udgangspunkt for ligestilling

gerne kommentere det her med at venstre

om frihed fordi jeg synes er så pudsigt at et parti der kalder sig danmarks liberale parti og det er

man taler om de grundlæggende borgerlige frihedsrettigheder

elever og studerende skal gå til eksamen adskillelse af kirke og stat er slet ikke kommet på tale

normalisere man har indført sådan et minuttyranni i hele den offentlige sektor en ekstrem

en indfødsretstest hvor man blandt andet skal kunne svare på hvem struense er

fru johanne schmidt nielsen kan nemlig ikke bruge det som argument for at man

er den undersøgelse der ligger fra

har været et argument for at komme ud på arbejdsmarkedet for at komme ud at skabe sin egen identitet i danmark

fru johanne schmidt nielsens parti vil stemme sammen med regeringen for det formoder jeg

er det for mig at se ikke at arbejde for ligestilling men det kan være at

at se er netop den økonomiske uafhængighed

kvindens økonomiske uafhængighed så er det jeg siger at når man laver en regel som betyder at mange kvinder

mener jeg bestemt ikke at det på nogen måde skulle hjælpe den her gruppe af kvinders mulighed for ligestilling tværtimod så er jeg så ked af at jeg ikke fik lejlighed til at få et svar

parti fordi jeg synes at det er pudsigt at et parti som har afskaffet gruppeeksamen indført minuttyranni villet normalisere

timers reglen jo betydet at flere kvinder med etnisk baggrund er kommet ud på arbejdsmarkedet

ordføreren siger

nogle af de her kvinder er afhængige af deres

afhængige af alle mulige andres indkomst at de får penge fra alle mulige andre mennesker

en ret afgørende forudsætning for ligestilling derfor synes jeg for eksempel også at

om den økonomiske skævhed vil betyde et skævt magtforhold

en frygt for om det at man er meget økonomisk afhængig af

får sværere ved at sige fra over for urimeligheder nu ved jeg ikke hvor meget herre joachim b olsen har beskæftiget sig med kvindefrigørelsen igennem historien jeg

været et tema i liberal alliance men netop

kvinders økonomiske ligestilling har

en situation hvor skilsmisse betød social og økonomisk katastrofe

kunne sige fra over for urimelige mænd

for mig at se er den økonomiske ligestilling mellem mænd og kvinder helt helt afgørende

end at man er afhængig af sin egen families

bliver ramt af arbejdsløshed eller sygdom

godt tilfreds med det synes jeg er en styrke ved det danske samfund og det at man for eksempel som enlig mor har

netop har kunnet lade sig skille fra deres mænd

har været så afgørende for kvinders ligestilling men jeg ved godt at liberal alliance har et andet syn på vores velfærdssamfund

den primære årsag til at der er så store lønforskelle i danmark som der er er at de erhverv hvor mange kvinder arbejder er dårligere aflønnet end de erhverv hvor mange

belønnes bedre end det klassiske kvindearbejde

konsekvenserne af de multikulturelle strømninger i samfundet

er regeringens politik at understøtte og fremme et multikulturelt samfund herunder at sidestille andre kulturer med dansk kultur

det konkrete svar på det spørgsmål vil

handler om to elementer hvad er dansk kultur og hvad er det multikulturelle lad mig lægge ud med dansk kultur og

ikke er særlig optaget af flere love og flere regler

citere med forlov

og lade andre nyde samme ret da behøvede

end i netop denne første sætning fra jyske lov som liberal har man i hvert fald svært ved at finde en smukkere

skal selvfølgelig være opmærksom på at det danske udvikler sig det der er danske værdier på ét tidspunkt er ikke nødvendigvis danske værdier på et andet tidspunkt engang måtte man tæve sin kone indtil nitten syv og tredive måtte man tæve sin lærling og

længere definerede man det med at man kun måtte slå dem dog ikke tæve dem hvad definitionsforskellen så end måtte være så det er vigtigt at have for øje at det danske selvfølgelig ændrer sig men igen

været medlem af partier på begge sider af den politiske midte

til forskellighed retten til forskellighed retten til at være forskellige retten til at nyde de samme rettigheder

muslim eller jøde tilhører en arbejderkultur en bondekultur eller en middelklassekultur eller bare er en stille og rolig homoseksuel ateistisk liberal

indføre parallelsamfund som nogle der ønsker et særligt retssystem ved siden

for multikulturalisme er vi imod i liberal alliance det håber jeg

forskellige subkulturer underkulturer og delkulturer

af det jeg opfatter som dansk kultur nemlig retten til

om dansk kultur er i forfald som forfatteren og journalisten torben steno også har gjort på det seneste sædernes forfald eller formernes forfald man taler ikke høfligt nok til hinanden torben steno skyder skylden på otte og tres og det er vi jo gerne friske på at være med på i liberal alliance

præger det danske samfund jeg tror at svaret

for dansk kulturs fremtid så ender vi med at gå alt for meget op i de symbolpolitiske diskussioner

noget af symbolpolitikken der er rigtig meget mere man kan gøre og vi skal nok presse regeringen

den diskussion videre men giv ansvaret

hvis jeg må vil jeg lige afslutte med et sidste citat

som fortsætter efter det jeg citerede først med

er sandhed der skal loven vise sandheden

kan ræddes for det der er skrevet i loven og derfor ikke tør fuldbyrde den ondskab som de har i

jeg tror også at vi i de seneste

rulle tilbage fordi den kamp der måske var

fordi man har skabt dette barnepigesamfund der skaber de ansvarsfrie og ansvarsløse borgere

på en lang række områder

er nogle mennesker som er kommet til udefra

er

og jeg synes selvfølgelig at samfundet skal sørge for at sikre at der er en fuldstændig religionsfrihed i det danske samfund

folk der har den tro de nu måtte have kan dyrke den i fred så vil jeg sige

elastik i taletiden

det lovløse samfund vi synes sådan set også at der er

vedtagelse som fru liv holm andersen læste op

vi skal have et samfund der værner om personlig frihed gensidig respekt tillid og ligeværd mellem kønnene

som jeg forstår på debatten at herre martin henriksen også bakker op om

mere til liberal alliances ordfører der er nogle der klager over at der er et samråd der ikke kan gå i gang men der vil til gengæld være pause indtil klokken fjorten tredive fordi det næste punkt først skal starte

værsgo herre mike legarth

en styrke at vi her i folketinget ikke nøjes med at diskutere konkrete lovforslag men også tager os tid til de mere værdiprægede debatter den konservative politik er

at vores verden udgår fra danmark og det danske og i vores frihedsorienterede udsyn er historien og forankringen i det danske helt afgørende

konservative modtager folk udefra med åbne arme smil på læben og tillid indtil det modsatte

nationalitet og hudfarve naturligvis vi er danskere og det skal vi være glade og stolte af det danske kendetegn kendetegn er særdeles vigtigt

af kristne værdier andre kulturer er hjertelig velkomne men andre kulturer må ikke fortrænge den danske kultur og vores danske værdier vores tillid og imødekommenhed må ikke i misforstået hensyn lægge bånd på vores traditioner og vaner og forhindre os i at leve vores liv på vores måde folk der kommer hertil må gerne tage deres

vores danske kultur er jo over tid blevet påvirket og formet positivt af andre

ske i respekt i danmark har vi vores traditioner vaner og adfærd som naturligvis skal respekteres og anerkendes men når der

understøtte og fremme et multikulturelt samfund

vi som konservative nej vi har det klare synspunkt at vi naturligvis skal give plads til at mennesker der lever det liv de ønsker

skal have mulighed for så længe det sker inden for og med respekt for de danske love og så længe de bidrager positivt

med åbne arme og

skal integreres på bedst tænkelige måde men yderligere krav stiller vi ikke så længe de er her og bliver en del af vores land og vores adfærd og vores vaner

for dem der har lyttet på at når alt kommer til alt

er vi herinde i folketinget jo faktisk rigtig meget enige om er der samler vi har parti for parti været på talerstolen og gjort meget klart rede for hvad det er vi ser der samler os som samfund og jeg synes faktisk

rigtig rart at se at det er kærligheden måske til

vi behandler hinanden på og respekten for at vi skal have mulighed for at være

er det der går så meget igen der er selvfølgelig også steder hvor der har været debatter og har været ordvekslinger men jeg synes egentlig at det har været en oplysende debat og

at vi sørger for at alle har en god barndom det er der man lægger grundstenene til en god tilværelse

selve udgangspunktet for debatten har jo drejet sig om hvorvidt det danske samfund er presset

er regeringens opfattelse og derfor kan regeringen jo

fremsat af dansk folkeparti hvor man lige præcis skriver at den danske kultur bliver trængt

er forskellige kulturer der er til stede i danmark men jeg oplever ikke at den danske kultur bliver trængt jeg synes faktisk at man må konkludere at den danske kultur er

som gør at den er i stand til at absorbere indtryk som kommer udefra

rigtig meget da liberal alliances ordfører var på talerstolen og

af jyske lov hvor var det ganske fremragende

meget meget tydeligt fast at frihed til forskellighed er det der i virkeligheden også er det grundlæggende ved den danske kultur vi er som regering naturligvis meget optaget af at løse de helt konkrete problemer der er på integrationsområdet hvoraf nogle også har været inddraget i debatten

ikke nogen tvivl om at vi overtager en stor opgave fra den tidligere regering og fra tidligere regeringer før den det synes jeg er vigtigt at vi slår fast det der er behov for er en bred og helhedsorienteret integrationsindsats vi ønsker ikke kun at nydanskere skal integreres på arbejdsmarkedet men i lige så høj grad at integrationen skal finde sted alle andre steder i vores hverdag at der er fokus på muligheder rettigheder

jeg kommer rundt i foreninger

utrolig berørt når jeg ser foreninger som har åbnet deres døre og budt nydanskere ind jeg tror at alle os som sidder herinde og som er rundet

som vi kender fra vores organisationer kender til kender til hvad man føler når man bliver optaget i et fællesskab og det det man gør når man kommer ind i en forening

man ikke længere bare den man er men man har et fælles formål man har en fælles identitet man er der fordi man dyrker det samme om det politik eller sport derfor er det rigtig vigtigt for mig at understrege at når vi skal sørge for en vellykket integration

skal vi som danskere også åbne dørene til vores fællesskaber jeg tror der vil være rigtig god gavn af at vi har meget fokus på hvordan vi lige præcis

en del af en eller anden bestemt gruppe men at man bare er hassan eller miriam eller hans eller kirsten at man har debatten på en ligeværdig måde og

hvad man er rundet af måske ikke er så vigtigt som det man har tilfælles

slutte af med at sige at at vi naturligvis altid fra regeringens side og fra folketingets side skal have have skarp fokus på de udviklingstendenser som truer samfundets sammenhængskraft og vores demokrati

at sige at for regeringen er mangfoldighed og sammenhængskraft ikke hinandens modsætninger mangfoldighed er på mange måder en styrke og en kilde til vækst og hvis vi anerkender den og udnytter den rigtigt

vil man få gode resultater ud af det

når nu debatten her er slut vi følger

fra regeringens side med en lang række lovforslag jeg har nedsat en arbejdsgruppe som ser på nogle af de her ting

jeg vil gerne som det allersidste afslutningsvis slå fast

liberal alliance har tilsluttet sig det ved siden af sf de radikale socialdemokraterne og enhedslisten nu

og jeg håber at alle andre der heller ikke synes at den danske kultur er trængt vil følge det

at man i en institution havde fravalgt julegudstjenesten af hensyn til et stort muslimsk mindretal

at man fejrer danske traditioner i institutioner

tog del i alt muligt andet men også at det må folk jo sådan set selv om

hvis børnehaver beslutter sig for at det vil de gerne

det er rigtig godt men jeg bryder mig ikke om det hvis der er nogen der siger af princip vil vi aldrig aldrig aldrig nogen sinde sørge for at børn kan komme ind og se en kirke uanset om man er religiøs eller ej kan der godt være store oplevelser ved at komme ind i en kirke og

at institutioner selv må definere hvad der

selv må finde ud af hvordan de tilrettelægger et forløb så de kan sørge for at deres børn får en rigtig glædelig december og en rigtig god jul men jeg synes ikke det er noget problem der betyder at vores kultur er trængt det er nok dér forskellen

folkeskoler indretter undervisningen og er

det vi er og om der er en børnehave der fravælger at gå i kirke

vores kultur hverken bliver sat under pres eller stækket af tværtimod tror jeg at vores kultur er så stærk at det kan den såmænd sagtens rumme

at man ikke møder klar op til skolegang fordi man har holdt ramadan

det er en stærk forpligtelse for skoler at italesætte det problem hvis det finder sted børn skal

til tiden de skal gerne være udhvilede og det

en opgave for os alle sammen som forældre at sørge for at det sker så godt som overhovedet muligt hvis der på skoler

må tage op og det ved jeg også at man gør jeg at man indskærper over for de her forældre at det altså er vigtigt fordi skolegangen i danmark ligger på det

jeg må være i alles interesse og det er jeg sikker på er en opgave man også

sådan er det ofte når man har svært ved at forklare sin politik derfor vil jeg egentlig bare stille

simpelt spørgsmål et janej spørgsmål

radikale viceborgmester i aarhus der mener at der skal nedsættes et islamisk

råd er ministeren enig i det

og hvor jeg også overhørte venstres ordfører spørge den radikale ordfører om præcis det samme

afmonteret den illusion om at de radikale går ind for

imamråd i danmark derfor burde ordføreren jo vide bedre når ordføreren siger at nu står jeg så her og snakker fordi jeg ikke har noget at sige

siger at der skal oprettes et imamråd så det er

fremtrædende radikale politikere der

så og tale sig udenom

en eller anden i aarhus men man bliver nødt til at forholde sig til at fru liv holm andersen netop har været på talerstolen som radikal ordfører og lige præcis har givet til kende at det ikke er radikal politik og så er den vel ikke så meget længere så

lytte efter når man får et svar og lade være med at stille det samme spørgsmål igen og igen

virkeligheden fuldstændig farer hen over hovedet på én man har bare truffet en beslutning om at sådan vil man tolke det og det gør man så også selv om man bliver oplyst om noget andet

da også noteret mig at vi ikke er så uenige vi er imod

den manglende ligestilling der kan være og og vi er for respekt for hinanden

at den danske kultur selvfølgelig er blevet formet gennem tiden og

jeg vil også lige knytte et par bemærkninger til det med de kirkeudfordringer som

har været diskuteret

går ind og skaber

første skal man huske proportionerne i det her jeg tror kun at det er en håndfuld daginstitutioner der har oplevet det her problem det betyder ikke

og det vi også kan se er at når man går ind og oplyser

tackle de her ting på den rigtige måde

langt de fleste mennesker gerne vil være med i et fællesskab men ofte

fællesskaber så oplysning er helt klart

famøse fra aarhus fra den radikale viceborgmester

noteret mig at der har været nogle forkerte citater

den oprindelige artikel

det som viceborgmesteren

oprette nogle nævn hvor der sidder jurister hvor der sidder eksperter

imamer eller andre der har forstand

rådgive og hjælpe som man også gør i kirken hvor man også går ind og rådgiver for eksempel kan man gå ind i en hvilken som helst kirke og hvis man har problemer

ikke noget odiøst i det og der bliver ikke talt om islamiske råd der er ikke blevet talt om sharia

der bare ligner og jeg skal lige gøre ordførerne opmærksom på

bliver mæglet i skilsmissesager så der er intet

og et islamisk råd hvor tingene er baseret på religiøsitet men det at der sidder nogle mennesker sammen

gerne vil rådgive behøver ikke at være

det føromtalte citat kom fra februar måned hvor der var jøder der blev stenet man kastede sten efter dem og det debatten gik ud på var

personer med autoritet der kunne henvende sig og få fat i mange af de unge mennesker der var intet

i det her så man skal være lidt varsom med at trække citater ud af deres sammenhæng til slut vil jeg bare sige at det som jeg hører alle sige og det

positive er at alle

ligestilling respekt for hinanden som hinandens medmennesker

hvis de var det

danske myndigheders afgørelser det mener var den sag fra gellerup

og blande sig i lovgivningen

viceborgmesteren i aarhus har sagt og han har gentaget det i går da

henvende sig direkte til kilden så

imamer som skal

som blander sig

nogen steder hjemme slet ikke i danmark men det som vi også

som jeg også siger og

ordfører er

pragmatiske løsninger

er det politiet så lad dem gøre det er det daginstitutionspersonale

er det præster i den danske folkekirke

dem gøre det det vigtigste er at finde nogle løsninger og selvfølgelig skal det

jeg vil bare lige sige hvad det er for et råd

blåstemple en skilsmisse

sammenligne med mødrehjælpen og pædagoger i en daginstitution

petersen vi talte om det som den radikale viceborgmester har sagt

abdul wahid petersen tog udgangspunkt i det som den radikale viceborgmester

at

så må det være sådan der har overhovedet ikke været noget religiøsitet i det

med hensyn til abdul wahid petersens

det var netop præcis det

råd som abdul wahid petersen foreslog det var jo præcis det

skilsmisser

talt med viceborgmesteren og jeg har fra hans egen mund

syltes religiøsitet eller bare det der ligner ind i hans tanker jeg kan desværre ikke komme det nærmere men jeg må stole på at det

der egentlig var udgangspunktet for debatten

dansk kultur bliver presset af andre kulturer men det kom jo så lidt frem her til sidst hvor socialministeren

set også kirkeministeren vel fastslog at det var regeringens opfattelse at dansk kultur ikke er trængt at dansk kultur ikke bliver presset og dermed kan man sige at så er vi jo grundlæggende uenige om om en del af forudsætningen for debatten og det er jo nok også grunden til at vi ikke har kunnet finde sammen om et forslag til vedtagelse socialministeren var inde på at hun ønskede at bekæmpe ekstremisme det er vi da glade for i dansk folkeparti det er vi

enige i kirkeministeren bekendtgjorde at kirkeministeren går ind for ligestilling og det synes vi da også er godt og dejligt

i dansk folkeparti men jeg synes nu nok at man kunne

lidt mere til substansen i debatten i forhold til den diskussion der har været mellem

undertegnede og fru inger støjberg og kirkeministeren om hvad det er en radikal viceborgmester har sagt

man læser de udtalelser der har været

at bekræfte de engelske og franske myndigheders afgørelser

man var lidt inde på fra abdul wahid pedersens side det

en kommentar til hans forslag jeg synes at det er dybt problematisk at man fra det radikale venstre side har sådan

men det har man altså og de er i regeringen

klinger lidt hult når socialministeren går ud og taler om at man skal bekæmpe social kontrol

også godt være at man skulle overveje at bekæmpe de råd og nævn hvor

imamer efter det radikale venstres opfattelse og dermed efter regeringens opfattelse godt kan få plads hvis det er de kan have en

den socialdemokratiske ordfører mente at det var en uskik at politikerne blander sig i om institutioner fejrer danske traditioner og det er

meget godt udtryk for det som er regeringens holdning forstod jeg nemlig at man ikke mener at der er pres på danske traditioner man mener ikke at der er pres på dansk kultur

vil opfordre til at næste gang der kommer en sag i medierne

er en institution en folkeskole eller hvad det kan være der fraviger en dansk tradition efter pres eller af hensyn til til for eksempel et stort muslimsk mindretal så er der ikke nogen fra regeringspartierne andre partier der går ud

problematiserer det for det synes man jo så åbenbart er helt i orden så længe det er lokalt besluttet

er det i orden det må være

opretter de her nye råd hvor der skal sidde imamer

radikale venstre jo bare henvise til at der sidder nogle råd hvor man har nogle imamer måske statsansatte hvad ved jeg og så kan de vel tage sig af

er sat uden for indflydelse og det var vel essensen af det ordførerindlæg enhedslisten var bekymret for at folketingsmedlemmer bliver tvunget til at gå i kirke og så

ligeglad med om man taler om jesus i børnehaven

i december måned det var også en debat på et meget højt

at liberal alliance havde nogle nogle gode bemærkninger

bemærkninger men igen jeg synes

i liberalismens navn vil gå ind

tage ansvar for at værne om de traditioner som nu engang er vores og som nu engang er danske

der ikke var opbakning til vores forslag til vedtagelse og vi håber at vi en anden gang kan få

at herre martin henriksen også bed mærke i den

mærke til at kirkeministeren sagde at det

at det slet ikke havde

noget på sig at man ville have nedsat imamråd

nemlig sagt til kirkeministeren at sådan var det det undrer mig

om ordføreren har set en berigtigelse i jyllands posten hvor ellers ønsket om et islamisk råd blev

ikke kun ved den her lejlighed men også

der sidder imamer i hvor imamer har mulighed for at mægle og hvad imamer nu kan finde på altså det er den opfattelse jeg har efter at have lyttet til hvad blandt

rigtig trist at der i regeringspartierne er det synspunkt at imamer er noget man kan bruge

kommer fra danske myndigheder det

dansk kultur og ikke en så overfladisk debat som jeg synes at især de socialistiske partier har gjort sig skyldige i

de fremsatte forslag til vedtagelse vil som nævnt først finde sted i morgen jeg skal sige at min fantasi

til det beklager jeg at debatten ville gå så lang tid over klokken tolvte det så ikke sådan ud på det tidspunkt da jeg tog beslutningen om

hvis det har forstyrret andre arbejdsgange i huset beklager jeg mødet er nu udsat til klokken fjorten tredive

ordføreren for forespørgerne jens joel

tak for det vi skal jo

om europa og det forestående formandskab og det er meget meget vigtigt derfor er jeg også rigtig rigtig glad for at jeg på vegne af forespørgerne

det er vigtigt for regeringspartierne og for oppositionspartierne at få en god og

debat om det europæiske samarbejde og

debat om det formandskab og de prioriteter som der lægges op til det er vigtigt fordi vi gerne vil sikre en demokratisk inddragelse

at netop det at være formandskabsland ikke bliver gjort til en indenrigspolitisk

på baggrund af disse motivationer

bedt regeringen om at oplyse om planer og prioriteringer for det danske eu formandskab i første halvdel af totusinde

jeg er rigtig glad for at stå her i folketinget i dag og redegøre for regeringens prioriteter for det kommende danske

en tradition for en tæt inddragelse af folketinget i alle europapolitiske spørgsmål

bidrager til debat og dialog om europa

opbakning til den europapolitik som skiftende regeringer har ført i danmark

formandskabet vil vi fastholde det brede samarbejde der er ingen tvivl formandskabet er en national opgave og den skal vi stå sammen om regeringen ønsker et aktivt danmark og et stærkt europa

afgørende for vores vækst og beskæftigelse for vores sikkerhed og for vores indflydelse

kræver europæiske løsninger

fremad og det er den samme grundopfattelse som vi nu vil gøre til vores

at bringe eu videre som sagt

eu formandskabet det er der kun lidt over to uger til

klar regeringens ministre har de seneste uger og måneder haft travlt med at skabe tæt kontakt til europa parlamentet

som flere ved har jeg også selv rejst europa tyndt for at mødes med mine kollegaer

af krisen danmark overtager formandskabet på et historisk tidspunkt der er ingen tvivl om at europa befinder sig i en krise forbundskansler merkel

har talt om en eksistentiel trussel og kommissionsformand barroso har betegnet krisen som den måske største udfordring i eus historie jeg er enig og det

eurolandene for en uge siden i det europæiske råd blev enige om en finanspolitisk aftale som skal sikre større disciplin og et stærkere sikkerhedsnet under euroen det videre arbejde med at følge op på den her aftale vil foregå mellemstatsligt

med formandskabet for bordenden men det siger også sig selv at vi som formandskabsland vil være parat til at bistå hvis vi bliver bedt om at gøre det

styrkede disciplin i tråd med det danske formandskabs prioriteter og det er

regeringen fremlægger i dag vores formandskab vil uanset om vi vil det eller ej komme til at stå i krisens tegn men det er også under kriser at man er i stand til at træffe vigtige beslutninger de løsninger vi finder i dag og i de kommende måneder

mange år frem i tiden danmark kan bidrage og danmark skal bidrage til at løfte europa ud af den krisestemning vi befinder os i nu

det skal vi gøre ved at vise at eu er i stand

at levere konkrete resultater konkrete resultater til gavn for eus borgere og eus virksomheder de konkrete resultater kan vi vise og vi kan vise det ved det helt almindelige lovgivningsarbejde hvor alle syv og tyve medlemslande deltager vi skal vise at det stadig fungerer det er og bliver de konkrete resultater til gavn for europæerne der i sidste ende holder sammen på det europæiske samarbejde i arbejdet med at få danmark ud af krisen og videre

det danske formandskab have fire overordnede prioriteter vi skal sikre et ansvarligt europa et dynamisk europa et grønt europa og et sikkert europa kort sagt skal vi få styr på økonomien i eu og vi skal have væksten og jobbene tilbage

vækst samtidig skal vi bidrage til at skabe sikkerhed og tryghed for de europæiske borgere jeg vil nu med stor fornøjelse overlade ordet til europaministeren som vil gå i dybden med de

udgangspunkt i fire overordnede prioriteter

et ansvarligt europa det danske formandskab vil arbejde for at sikre en ansvarlig europæisk økonomi europa skal ud af krisen og vi skal forebygge nye kriser og fremadrettet fokusere på at styrke vækst og jobskabelse det kræver først og fremmest at alle eu lande skal gennemføre den nødvendige genopretning af de offentlige finanser og de reformer der er brug for det er forudsætningen for at genvinde markedernes tillid til de europæiske økonomier og det er forudsætningen for at komme ud af krisen og ind på vækstsporet vi har i europa ikke været gode nok til at efterleve og håndhæve de fælles spilleregler og aftaler om reformer den nye aftale som eurolandene nåede til enighed om på det europæiske

vil udgøre en styrket ramme for at sikre større finanspolitisk disciplin i eurozonen det er vigtigt for europa og dermed også for danmark at der kommer større økonomisk stabilitet aftalen skal udmøntes under dansk formandskab men vi er i øjeblikket i gang med at finde ud af præcis hvilken rolle det danske formandskab kommer til at spille i den forbindelse samtidig med udmøntningen af den nye aftale

vigtigt at vi fastholder fokus på gennemførelse af de nye styrkede fælles økonomiske spilleregler som allerede er vedtaget det gælder blandt andet den såkaldte sixpack det danske formandskab vil lægge vægt på at få ført de nye og stærkere spilleregler ud i livet vi skal også styrke tilsynet med og reguleringen af den finansielle sektor så vi undgår finansielle kriser i fremtiden

en af eus største succeser og vi vil skabe en mere dynamisk europæisk økonomi ved at videreudvikle og reformere det indre marked blandt andet gennem arbejdet med de tolv nøgleprioriteter som kommissionen har lagt frem for hvordan vi kan gøre det indre marked bedre end det er i dag det indre marked skal blandt andet bringes ind i den digitale tidsalder ved at gøre det lettere og mere sikkert at handle på tværs af landegrænser som led i en videreudvikling af det indre marked skal vi samtidig sikre respekt for arbejdstagernes rettigheder ved at sikre at reglerne

og arbejdsvilkår overholdes endelig vil vi arbejde for at åbne nye handelsmuligheder for europæiske virksomheder blandt andet gennem

med eksempelvis japan indien canada og tunesien konkret vil vi i arbejdet med et dynamisk europa skulle arbejde med roamingdirektivet

at sætte en offensiv dagsorden inden for grøn og bæredygtig vækst målet er at skabe vækst

øget ressource og energiforbrug og det kan lade sig gøre eu har i de seneste år udviklet en ambitiøs energi og klimapolitik som betyder at vi i eu kan gå forrest på globalt plan vi skal fra det danske formandskabs side gøre vores til at fastholde det forspring gennem nye indsatser vi vil generelt arbejde for at integrere energi klima og miljøhensyn i flere af eus politikker for eksempel landbrugspolitikken og fiskeripolitikken og transportpolitikken

det indre marked kan der gøres fremskridt indretningen af eus budget for to tusind og fjorten

tyve kan også være med til at sende eu i en mere grøn retning en anden central målsætning vil også være at vedtage konkrete tiltag der forbedrer ressource og energieffektiviteten i europa vi vil arbejde for et fokuseret syvende miljøhandlingsprogram og en ambitiøs europæisk miljøpolitik og energipolitik frem mod to tusind og halvtreds med forbedret energieffektivitet og øget anvendelse af

der skal også være en stærk europæisk stemme ved rio20 topmødet i arbejdet for vedtagelsen af en køreplan for bæredygtig omstilling af verdensøkonomien i arbejdet med et grønt europa vil det konkret være vigtigt at vi gør hvad vi kan for at bringe energieffektiviseringsdirektivet videre i eu arbejdet det er en kæmpestor og svær opgave og det er ikke sikkert at det kan lykkes under det danske formandskab men vi vil gøre alt hvad vi kan

det fjerde er et sikkert europa vi ønsker at gøre europa mere sikkert i en globaliseret verden skal vi samarbejde i europa hvis vi skal sikre de europæiske borgeres sikkerhed og løse grænseoverskridende problemstillinger danmark vil arbejde for en mere effektiv bekæmpelse af international kriminalitet og terrorisme samt et velfungerende europæisk asylsystem og et stærkere schengensamarbejde væsentlige opgaver bliver at arbejde for et velfungerende asylsystem samt sikker kontrol ved eus ydre grænser de fordele som samarbejdet indebærer vil vi på grund af forbeholdet ikke fuldt ud selv kunne nyde godt af og vi vil naturligvis respektere retsforbeholdet men som formandsland kommer vi til at sidde

forhandlinger der foregår på det her område formandskabet vil også

også realistiske og begge dele har europa brug for netop nu i danmark har vi tradition for et bredt samarbejde når det gælder europapolitikken og vi har i fællesskab mellem en række partier været enige om at danske interesser tjenes bedst når der er ro om den europapolitiske linje og beslutningerne træffes med et bredt

første januar overtager danmark eu formandskabet vi står midt i den måske største krise som samarbejdet

derfor er der knyttet store krav og store forventninger men også store forhåbninger til det danske formandskab

først og fremmest om den bundne opgave der ligger i at få skabt

den økonomiske krise eurolandene har netop taget det første skridt

styr på butikken og nedbringelse af gælden i europa

er fundamentet for fremtidig vækst og fremgang for flertallet de store forventninger knytter sig til danmarks evner som formandsland vi har ry for at arbejde seriøst med tingene

og senest har den tyske kansler angela merkel understreget danmarks centrale rolle som bindeled og mægler mellem de

vi socialdemokrater tror på fællesskabet også når det går over grænser og også når det forpligter fordi vi ved

til det kommende halve år der var mange der

med stor lettelse på at den nye regering som noget af det første droppede skilderhusene ved grænsen der er mange der stadig kan huske at danmark tidligere er gået foran på det grønne område og der er mange der har brug for at vi skaber helt konkrete resultater for både den hårdtarbejdende og den arbejdsløse europæer

er den økonomiske krise en bunden opgave

der måtte ønske at tiltræde pagten dertil kommer en håndtering af krisen der lægger en effektiv implementering

det første netop falder sammen med vores formandskab derudover vil vi konkret arbejde videre med den styrkede finansielle regulering der skal stilles større krav til kapitalbeholdningen hos kreditinstitutter sikres styring af spekulanterne og samarbejdes om tidlige indgreb

af kriser som følge af problemer i bank og kreditsektoren som samfund

at finansverdenen gambler med fællesskabets skæbne og som forbrugere

og ordentlig lånerådgivning men krisehåndtering

vi skal også vise en vej ud af krisen ved at skabe nye perspektiver fremgang og job

der skal styrke det indre marked sikre flere investeringer i grønne job og arbejde for at en større del af eus budgetter

femhundredetusind danskere en halv million

der kan henføres direkte til handel på det indre marked over tres procent af vores eksport går til de andre eu lande det er vigtigt

det indre marked fylder til næste år tyve år og mens de første ti år nok har været en større succes end de sidste

vi skal gøre det nemmere for små og mellemstore virksomheder at byde på opgaver på tværs af grænser og reducere deres administrative byrder det er god socialdemokratisk vækstpolitik men det skal ske i fuld respekt for lønmodtagernes rettigheder og sikkerhed for os går indsatsen mod den sociale dumping hånd i hånd med arbejdskraftens frie bevægelighed det er det borgerne skal se sig selv i og det

lad mig slutte med et konkret eksempel på de grønne målsætninger der hvor de går hånd i hånd beskyttelse af miljøet og jobskabelse vi skal blandt andet her forhandle eus energieffektivitetsdirektiv og det handler om at vi i fremtiden skal sikre at vi bruger mindre energi og slider mindre på klimaet men det giver også to millioner job i europa gennem renoveringsprojekter og det sikrer et marked for nogle af de danske opfindelser som faktisk sparer energi europa står ved en skillevej den er afgørende og der er ikke tvivl om at der skal styr på butikken og orden i økonomien men for os

ikke tvivl om at europa skal have større ambitioner

også til at handle om jobskabelse grøn udvikling

man er enig med socialdemokraterna i sverige som jo meget hurtigt har meldt ud at man ikke er indstillet på at tilslutte sig

man skal gøre det nemmere for virksomheder at byde på tværs af grænserne det er jo for så vidt et

eu formandskab og der er i hvert fald en hel del kommuner som mener at det er et problem at grænsen for hvornår noget skal i eu udbud er så lav fordi det

grænsen sat op det vil jeg meget gerne høre ordførerens kommentarer til

med de svenske socialdemokraterna det var sådan

kan forstå på spørgeren at man i sverige har meldt ud fra

vi har i den danske regering sagt at inden vi kan sige noget om hvorvidt det er en fordel for danmark

alle de økonomiske juridiske og faktiske omstændigheder

derfor bliver vi nødt til at vente på at den politiske aftale der blev lavet en sen nattetime for en uges tid siden nu bliver omsat til en juridisk tekst

at vi kan se hvad vi har at forholde os til og vi bliver nødt til at vente på et udspil

hvad det er man fra eus side vil tilbyde de lande som ikke

vi skal jo tilbydes noget andet al den stund

med kommunerne om de barrierer der er lige nu

afrapportering i tirsdags hvor statsministeren også sad der og man bliver ved med at sige at man ikke vil forholde sig til det indhold der trods alt er i den topmødeerklæring der kom ud

at man afventer en juridisk vurdering når der direkte fra

kansler merkels side er blevet sagt nu laver vi en finanspolitisk union

være med en finanspolitisk union det vil jeg meget gerne vide og så pyt med juristeriet for

finanspolitik det behøver jeg ikke en jurist til at oversætte for mig jeg ved godt hvad det betyder og det håber jeg da så sandelig også den socialdemokratiske ordfører gør

de kontrakter hun måtte indgå med banken eller med andre hun køber ting af

ikke læser den kontrakt der er skrevet eller den juridiske tekst som ligger til grund for den aftale

siger ja til jeg synes faktisk at det er sund fornuft at man afventer

man bliver bedt om hvad det er man bliver tilbudt

er man bliver underlagt hvis man siger ja

at buse frem at sige at vi vil det ene eller det andet eller tredje før vi har en klarhed for hvad det er vi bliver bedt om hvad det er for nogle tilbud vi får

er for nogle betingelser det skal ske under så det

det har statsministeren også sagt flere gange på europaudvalgsmødet at vi er nødt til at få en gennemgang før vi siger ja eller nej man kan

godt sige ja eller nej lige nu men så risikerer man jo at man siger ja til noget man ikke ved hvad er

jeg kan så til gengæld love at hvis vi nogensinde igen får indflydelse

genindføre den fornuftige grænsekontrol

som vi var med til at indføre i den forbindelse

tror på fællesskabet også når det går over grænserne gælder det også

det aktualiseres af at vi nu

vil man i det formandskab der

folk af en anden nationalitet end os selv

stabilitet og bekæmpe de lad os sige uheldige samfundstendenser der kan være i nogle lande

lokke med et marked at komme ind på et fællesskab at være med i og nogle fælles regler at rette sig efter det leder mig så frem til svaret på på spørgsmålet som

det her heldigvis ikke er noget med at man bare stikker en finger op i luften og

der er jo nogle klare forudsætninger som skal være opfyldt før man kan deltage i det europæiske samarbejde det gælder også med

og de vurderinger foretages i første omgang

på et niveau under og så må vi se om vi når helt i mål

altså fællesskab over grænserne må nødvendigvis være

der nedsættes en kommission og nu skal det sendes i udvalg som er blevet den nye regerings standardsvar

halve år hvor danmark har ordførerskabet i eu

være flere forskellige nationaliteter også inden for et lands grænser

vil vi også gerne udstrække fællesskabet til når det handler

vi har ikke nogen principiel holdning om at det ikke skal ske

det er også min opfattelse at der faktisk er et flertal i folketinget for at hvis man lever op til kravene

synes vi at man skal være velkommen i klubben det er ikke så meget anderledes end de krav vi stiller på alle mulige andre eu samarbejdsområder

i den her sammenhæng så under forudsætning

så ja så arbejder vi frem imod det men om vi når det

til en økonomisk union lige nu går regeringen og overvejer

dermed også blive en del af en økonomisk union mener ordføreren

at vi afventer den endelige afgørelse og så overvejer vi om det vil være i danmarks interesse altså om det vil være en fordel for danmark at tilslutte sig et tættere samarbejde hvad enten det bliver det hele en del af det eller slet ingenting kan vi jo ikke sige før vi har de endelige tekster og det må desværre

på det andet spørgsmål altså at vi ikke kan sige det på nuværende tidspunkt for der er en fuldstændig fast procedure

den vurdering af om der her er tale om suverænitetsafgivelse foretages af eksperter heldigvis ikke af politikere som os der jo ikke har de fornødne juridiske kompetencer men af eksperter og den afventer vi selvfølgelig

skabe klarhed for at

en holdning det er vel egentlig

er så taget til efterretning men det er jo tydeligt

er det måske i virkeligheden lidt partikulært kun at koncentrere sig om hvad danmark skal

masser af holdninger vi har holdninger på alle mulige områder

også holdninger til det europæiske samarbejde men det er jo lidt svært når det det man bliver bedt om er at man skal sige ja eller nej til noget når man ikke ved hvad det er man siger ja eller nej til og derfor er vi selvfølgelig

jo alle sammen i vores gode ret til at have en holdning også til at juristers tekster er ulæselige men det er nu engang meget rart at vide om vi ifølge grundloven afgiver suverænitet eller om vi ikke gør det lægger jeg i hvert fald vægt på

udfylde formandsrollen lidt

men i forlængelse af det

det kun er nye ting som man kan

ikke desto mindre noget som dansk erhvervsliv skriger på og som vil skabe

faktisk giver nogle arbejdspladser i stedet for at starte noget helt nyt som kan lyde forkromet men som måske ikke rigtig kommer de europæiske borgere til gavn vi har trods alt en krise lige nu

ambition at være protokolfører det svarer lidt til

kortspillet ad

den femte skal føre tavlen over hvordan det ser ud med point der har regeringen så indtaget rollen som

regeringen siger

øget udgifterne til ulandsbistanden og

at vi står i en øjeblikkelig krise

er uenig i det men det har spørgeren jo lov til at

anføre jeg mener bestemt at der er masser muligheder for danmark

det her formandsskab jeg har nævnt

jeg synes at det må være en ambition for danmark at vi præger det europæiske samarbejde også selv om vi lige nu er i en situation hvor

være sådan at sanktionere over for

til det synspunkt det må også betyde at vi ikke kan undgå

automatiserer sanktionerne man kan sige at tidligere var det sådan

lidt populært sagt skulle vurdere om

om man kunne blive enige om at det skulle sanktioneres

jo ikke et euroland derfor gælder de her ting

det her område derfor har vi jo stadig til gode at se hvad

og de andre med deres juridiske sprog og med alle de spidsfindigheder det måtte have tilbyder danmark hvad er vi med i og på hvilke betingelser

så kan vi komme ind i den pagt men alligevel blive friholdt for sanktioner hvis vi ikke lever

en lidt underlig måde at gøre det på hvad er så egentlig effekten af at

hvorfor så ikke følge de kloge svenske socialdemokrater som siger

er bedre at holde sig ude for problemet er jo

i øjeblikket er i hvor høj grad

at være en del af at tage ansvaret for at betale af på den gæld som andre lande har skabt for sig selv så snart at markederne får en fornemmelse af at vi

renter herhjemme til meget meget stor skade for husejere som lige har lagt deres lån om til meget meget lave renter

derfor kan vi ikke sige noget om hvad situationen bliver for danmark og derfor kan vi også godt bruge resten af dagen i dag på at snakke om hvad der muligvis kunne ske hvis og hvis og hvis hvis men pointen er at

den tekst vi har ikke den aftale

går ordføreren ind for at der skal kunne påtvinges danmark sanktioner

i så fald være en folkeafstemning

her en fordel for danmark at komme med i eller om det er en fordel for danmark at komme

om det er muligt for danmark at komme med i noget af det eller om vi

det er det som vi har tænkt os

lige så snart vi har fast grund under fødderne lige så snart vi har et seriøst grundlag

om det her spørgsmål altså sidder man bare i de der ministerkontorer til pynt indtil nogle andre kommer til

set løse den krise ved at føre en anden politik

at tilbuddet går ud på at der skal være sanktioner også over for danmark hvad er så socialdemokratiets holdning det må

den tidligere regering så bare rolig vi er i arbejdstøjet så bliver der spurgt om der er forskel

simon emil ammitzbøll bedriver politisk virksomhed men

at basere sine politiske holdninger på både værdier

men vi har ikke ret meget viden og hvis de to ting ikke går hånd i hånd

der mange som lige nu sidder og prøver at finde ud af hvad det her kommer til at betyde og det er vi ganske enkelt nødt til

forstå på nyhederne at angela merkel er meget glad for den

den anden dag kunne vi også høre at

var glad for den fordi det er god borgerlig politik en videreførsel af den reformdagsorden som venstre konservative

de seneste år reformdagsordenen betyder jo så på moderne dansk eksempelvis

ordføreren hvorfor er det egentlig at socialdemokraterne bliver ved med at overveje om de skal være med hvorfor ikke tage vores socialdemokratiske venner i sverige og den europæiske fagbevægelse i hånden og så sige

har været sagt positive ting om den

ryddet op få styr på butikken få øget disciplinen og få nedbragt gælden i europa det er faktisk helt nødvendigt og det er altså også set med vores socialdemokratiske briller den første forudsætning for at man kan skabe

at man ikke er i bundløs gæld for det er desværre virkeligheden ude i de europæiske økonomier som lige nu bliver ramt allerhårdest det er helt almindelige mennesker

arbejder og måske endda dem der er arbejdsløse som betaler den allerhøjeste pris når det går galt så det er god socialdemokratisk politik at sørge for at der er styr på økonomien og så gør vi så i øvrigt rigtig meget andet for at sætte gang i nye grønne job

og vi skal ikke kun sige hvad der er i socialdemokraternes interesse vi har også et ansvar for

at vi lige præcis historisk har set at socialdemokratisk kriseløsningspolitik med offentlige investeringer har været en succes hvorimod borgerlige

ikke har virket og jeg siger det

haft et folketingsvalg i danmark hvor befolkningen har afgjort

ud af krisen

at investere os ud af krisen derfor vil jeg

at vælgerne i danmark

at regeringen skulle gå hen at vælge merkels og løkkes kriseløsningspolitik

har fuldstændig ret i at det den nye regering har gjort er noget andet end det som den tidligere regering gjorde

også skal investeres for at skabe ny vækst og fremgang det er ganske enkelt den bedste medicin i den nuværende situation og det er heldigvis

noget vi gør med stor glæde og stolthed

at det er lidt vanskeligt at få et svar på om

men mener ordføreren

i den udstrækning det er muligt så tror jeg ikke man

kommer til at præge den måde der bliver ført finanspolitik på i europa fremover og derfor

det selvfølgelig også noget som den danske finanspolitik skal tage pejling efter på den måde er det klart at det allerede betyder noget men det er for tidligt at sige

politik som selvfølgelig også sikrer at der er balance mellem udgifter og indtægter

sådan om vi har tænkt os at sige det skal vi ikke ind i og så giver vi bare los og bruger en masse penge vi ikke har så

det står i regeringsgrundlaget og det står alle mulige andre steder og det kommer ikke til at ændre sig uanset om vi er med her eller ej

appelsin i turbanen

durban for at sige det mere direkte

regeringen drager af det klimatopmøde

øge vores ambitionsniveau i europa eller

i meget meget lang tid og desværre var resultatet ikke helt som vi havde håbet men

faktisk en udmærket oplevelse

fordi eu faktisk var med til at skabe nogle af de fremskridt der trods alt kom og jeg tror også

at vi er villige til at binde os for

der hedder en anden forpligtelsesperiode under

også selv om det kun bliver et lille udsnit af verdens lande der kommer med i den det var det vi gjorde for at få

anerkendt i bruxelles og i europa

god økonomisk politik i

så det er bestemt et sted hvor vi vil presse på

for regeringen på de forskellige punkter som vi nu har hørt om

med de resultater vi nu har set i

at der bliver skelet til eu og der er ingen tvivl om og det

som minister tidligere

at der er stor villighed til i europa at satse på det her område

drive det fremad og hæve ambitionsniveauet

vi gør det i danmark og det er jo fordi vi tror det kan give os en fordelagtig position i europa lige så vel tror vi at hvis vi presser på i europa

det give os en fordel i forhold til resten af verden så det er både klima og erhvervspolitik og jeg synes bestemt at vi skal arbejde målrettet for at få

den her europagt er at der bliver mulighed for at give flere hurtigere og nemmere sanktioner mod danmark

interessant at når vi kommer til det politiske indhold af europagten er han enig med merkel han er

med sarkozy og han er enig når eu politikken skal formuleres med herre lars løkke men han er ikke enig med de svenske socialdemokrater han er ikke enig med de tyske socialdemokrater og

ikke enig med de franske socialdemokrater er det ikke lidt underligt at den danske socialdemokratisk ledede regering vælger at alliere sig med dem som vil løse krisen ved at spare sig ud af krisen i stedet for at alliere sig med dem

jeg synes det er godt for europa

det jo fordi jeg tror at det er et helt fuldstændig afgørende fundament for at vi kan komme videre og at vi igen kan begynde at bevæge os i den rigtige retning

samme som at sige at jeg er enig i hvad som helst som herre lars løkke fru angela merkel eller en eller anden anden måtte finde på det er bare for at sige at jeg

at den aftale der er blev indgået har vist et lederskab har vist en handlekraft og har vist et nødvendigt skridt på vejen til at genoprette

og til at sikre at der bliver styr på butikken

som jeg også gjorde meget ud af i min ordførertale

ikke alene ved at skære ned de løses også ved at sikre at vi i fremtiden investerer mere i jobskabelse grøn energi og alle de her ting som vi heldigvis

ikke den at merkel sarkozy og herre lars løkke

jo helt klart siger at den aftale der er lavet mellem eurolandene er løsning

at socialdemokraterne vil binde sig til et tæt samarbejde med venstre og disse konservative magthavere ude i europa når man skal præsentere den politik som skal være den socialdemokratisk ledede regerings

ny vækst som regeringen gik til valg på

set også den politik som regeringen sammen med enhedslisten har gennemført efter valget

jeg synes bestemt ikke at det her er hele løsningen netop derfor er det danske formandskab helt afgørende fordi vi skal være med til at præge nogle af de andre ting som ikke står i den her aftale nogle af de ting der fremadrettet kan skabe vækst og beskæftigelse jeg er fuldstændig enig med herre per clausen i at det har vi også brug for

det kommer hurtigt frem og kan indgå i de videre forhandlinger slutter vi med at ordføreren fremsætter forslaget

venstre socialdemokraterne radikale venstre sf og det konservative folkeparti det lyder som følger

over for sin største udfordring nogensinde den økonomiske krise vil være det altoverskyggende emne under formandskabet og danmark vil påtage sig en ansvarlig og konstruktiv rolle i de løsninger der skal findes i lyset af den netop indgåede europagt for at sikre finanspolitisk ansvarlighed derudover opfordrer folketinget regeringen til især at fremme målsætningerne om

vækst og beskæftigelse i eu blandt andet gennem reformer af det indre marked fremme målsætningerne om grøn vækst

en langsigtet energistrategi og en ambitiøs europæisk dagsorden for rio20 fremme forhandlingerne om eus fremtidige budget mest muligt samt arbejde for et restriktivt budget hvor en større andel af eus midler investeres i uddannelse

lede forhandlingerne om sikkerhed og tryghed for borgerne

den næste ordfører er herre jakob ellemann jensen

og det øjeblik i december to tusind og to var intet mindre end historisk fundamentet blev lagt for et europa hvor først fem og tyve og siden syv og tyve lande forenede på tværs af gamle skel mellem øst og vest slog sig sammen i et tæt og forpligtende samarbejde vesteuropa og østeuropa

i københavn blev på mange måder det reelle punktum for den kolde krigs opsplittede europa

situationen

overtager eu formandskabet nu for syvende gang

har optimismen det anderledes svært økonomisk fremgang er aflyst af krise enkelte lande er på randen af bankerot og fællesskabet er under hårdt pres man siger at et formandskab

af fem og firs procent bundne opgaver og ti procent kriser og fem procent er formandskabets egen dagsorden for danmark ser det bestemt ud til at

for det danske formandskab må være at sikre at krisedelen minimeres så godt som det nu er muligt

ignorere krisen for det vil både være tåbeligt og umuligt men minimere den ved at håndtere den effektivt regeringen kan regne med venstres opbakning til krisehåndteringen vi vil europa vi vil ikke hindre fremdrift vi vil tværtimod sikkert ud

europa på den led rykker sammen økonomisk der er ganske simpelt brug for europagten bare spørg de finansielle markeder derfor bekymrer det også venstre at regeringens linje i forhold til krisehåndteringen er så uklar her kun et par uger før det går løs med formandskabet vi ved reelt ikke hvor regeringen står i forhold til den nye europagt og hvis man læste

man se at venstre ikke er de eneste der er i tvivl

ikke holdbart hvordan vil det påvirke oprydningsprocessen

går ind for den vil vi være med til at tage ansvar for europas udvikling eller vil vi forbeholde os retten til at stå uden for og dybest set håbe på at de andre rager kastanjerne ud af ilden hvis danmark går ind i formandskabet med en uafklaret holdning svarer det dybest set til at en bygherre fraskriver sig ansvaret for husets

udvikler alle mulige visioner for første og

for eksempel grøn vækst hvis vi ikke kan løfte når det virkelig gælder og hvordan skal vi kunne agere brobygger mellem euro og ikkeeurolande hvis ingen aner hvor vi står i venstre

kan tilslutte os pagten de nye fælles spilleregler ligger i fin forlængelse af de principper om finanspolitisk ansvarlighed som vi under alle omstændigheder bør overholde et nej til pagten vil af markederne blive udlagt som om regeringen forbeholder sig retten til alligevel at føre en uansvarlig økonomisk politik det er næppe det signal danmark ønsker eller er bedst tjent med at sende i venstre vil meget gerne hjælpe regeringen med eu formandskabet og med at skaffe maksimal dansk indflydelse men den første og måske vigtigste beslutning kan kun regeringen selv træffe jeg ved at statsministeren får brug for ualmindelig lange arme for at kunne omfavne både socialistisk folkeparti og de radikale når det kommer til europapolitikken og jeg anerkender at det kan være svært at forene et euroskeptisk sf med et fuldblods eu tilhænger parti

eu formandskab og vi påtager os gerne et medansvar for at løfte det vi ser formandskabet som et fælles ansvar for alle folketingets partier men for regeringens egen såvel som for danmarks og for at gøre det hele lidt højstemt for europas skyld bør regeringen nok skynde sig at finde enigheden

jeg forstod det var det der var ønsket

må betyde at vi afgiver suverænitet vil venstres ordfører så også anerkende at

seneste ti år hvor man

overholdt de aftaler man havde og det har ikke ført til nogen konsekvenser overhovedet derfor er det nødvendigt at der er økonomiske sanktioner for de lande som ikke kan overholde reglerne i venstre går vi ind for at man overholder reglerne så at bekymre sig om sanktionerne nu svarer til at gå og koncentrere sig om hvor høj bøden er for at køre over for rødt og det ved jeg ikke for jeg har ikke tænkt mig at gøre

det samme som at vi afgiver suverænitet altså så er det ikke

vi går ind i en aftale hvor vi accepterer at vi kan blive pålagt bøder hvis vi ikke lever

det samme som at opgive euroforbeholdet vil

ikke anerkende det og at det automatisk må føre til at venstre selvfølgelig som et

må stå bag ved det krav som liberal alliance har om

have en folkeafstemning

set med på at man ikke har levet

som burde være stillet og som som hvert enkelt land burde have levet op til nemlig at holde orden i egen økonomi

italien i portugal

og som på ingen måde er præget af solidaritet er der masser af lande som ikke har

en stærk

kunne sanktioneres dermed afgiver man suverænitet og

og det er klart at hvis justitsministeriet vurderer at der er tale om

afgivelse af suverænitet så skal vi have den procedure som er foreskrevet

at der kommer automatiske sanktioner for at forhindre en uansvarlig politik fra den socialdemokratisk

eller måske også forhindre at en venstreledet regering lader sig friste

kræver det så ikke en afgivelse af suverænitet ja

desværre en almindelig koncernjurist og jeg har ikke nogen indsigt i forfatningsret på det niveau hvis man vurderer fra justitsministeriets side at det vil være tilfældet når den endelige tekst foreligger så ved vi hvad vi har at tage stilling til

sætter grænser for danmarks finanspolitiske

afgiver suverænitet

der må være nogle grundforudsætninger på plads

der bestemmer hvilken finanspolitik

så jeg beklager at måtte skuffe med at jeg ikke kan komme med et eller andet drømmescenarie hvor tingene falder ud som herre simon emil ammitzbøll ønsker det det jeg gerne vil sige her er vi går ind for at man skal overholde de regler som findes vi går ind for at de der ikke gør det skal have sanktioner vi går ind for at danmark skal overholde disse regler hvis det her viser sig at være i strid med

kort bemærkning

asien eller vi vil andalusien eller vi vil

altså vi vil europa og europa

jeg får virkelig dårligt jeg får virkelig ondt i hovedet af det

på budgettet

nationale forfatninger eller på et tilsvarende niveau sådan står der i teksten det skal indskrives

eller an equivalent level som der står det synes jeg er afgørende

venstres ordfører om at bekræfte at

noget på linje med vores grundlov at vi ikke sådan kan indføre det her på et andet niveau hvis vi skal med i det her skal det stå

jeg har forståelse for at herre søren espersen ikke ved hvad der menes med at man vil europa men

er at vi gerne engagerer os i vores omverden med hensyn til budgetunderskud

er det rigtigt at der i den

det skal ske på forfatningsniveau eller tilsvarende niveau og det er et af de områder som skal afklares hvad menes der med det

der ikke noget ved siden af grundloven det har vi ikke

en afklaring af hvad det her drejer sig om for det kan jo ikke være grundloven det drejer sig om men hvad er det så og

der er over eller bare på linje med grundloven så det er helt soleklart at hvis angela merkel og sarkozy vil have det indskrevet i de nationale

nogen nærmere afklaring af det står i teksten

fuldstændig på det rene med nu at hvis danmark skal tilslutte sig det her skal det indskrives i grundloven al den stund vi ikke har nogen ting på linje med grundloven

at det skal undergå en særlig undersøgelse

og undertegnede at vurdere hvorledes det her skal implementeres i dansk lovgivning ud fra den punktform det ligger i nu det som jeg konstaterer

vi har en opstilling

hvordan man implementerer det rent praktisk jamen det kan vi ikke sige noget om endnu vi kan sige at vi generelt tilslutter os det her vi synes det er en rigtig rigtig god idé hvordan man implementerer det i dansk lovgivning må vi finde ud af og der må vi blive klogere det kan jeg desværre

lars løkke rasmussen sige vi vil ikke fifle med forbeholdet

grundloven er grundloven i danmark det tror jeg ikke at vi behøver syv og tyve jurister til at sidde at vurdere

vores grundlov så ikke laves om

ikke at fifle med de danske undtagelser på nogen måde

er nu en gang ikke op til venstre at udskrive

om dette eller hint det bliver det forhåbentlig snart igen men lige pt er det altså ikke i vores lod at beslutte om der skal skal

hos regeringen som pt ikke

hvis du siger nej er det så fordi du heller ikke vil have en overordnet fælles finanspolitik

det her er alvorligt

alvorligste krise den europæiske union

skal man også tage de danske undtagelser alvorligt

hvis det viser sig

skal det her til folkeafstemning meget mere tydeligt

i den nuværende situation

deltage i

hvad juristerne måtte

afgivelse af suverænitet hvis danmark

være i danmarks interesse at deltage i europagten det bekymrer mig inderligt at der bliver stillet det spørgsmål det er i danmarks interesse at vise at vi gerne vil det her

hvis vi ikke deltager i det her hvis vi ikke

vil det blive opfattet af resten af verden

retten til at handle økonomisk uansvarligt og det har vi

ikke tænkt os at gøre så derfor

ser jeg ikke noget problem i at bekræfte for verden at vi har til hensigt

lad os se om det er det vi skal eller ikke det vi skal

tager vi den det er jo trods alt regeringen

ved at gå ind i at

regeringerne skal skrive under på er en hensigtserklæring jo det er det indtil man når frem til den endelige aftaletekst det er det absolut og at man tidligere har begået fejl og ikke har været efter de lande med tyskland og frankrig i spidsen som overtrådte de aftalte spilleregler er jo ikke nogen undskyldning for at gentage de fejl

at man handler at man viser ansvarlighed at man viser at

man skulle kaste sig ind i noget hvor alle fejl bare blev accepteret og tolereret og

havde nogen form for sanktioner mod nogen overhovedet

jeg ved ikke om herre jakob ellemann jensen kan huske

med i euroen og hvordan tror herre jakob ellemann jensen

reageret fra tilhængerside hvis vi havde sagt

ske det at samtlige eurolandes blive nedgraderet mens danmarks ikke

mener han at indførelse af automatiske sanktioner hvis man ikke følger de regler der er vedtaget i eu kan gennemføres uden

er jo kernen i det som er konsekvensen af herre jakob ellemann jensens ubetingede tilslutning til den her

jeg ikke det har i hvert fald ikke været min hensigt

over ulykker der ville regne ned over os det jeg siger i den forbindelse

det naturlige spørgsmål fra resten af verden fra markedet være

opstilling af et rædselsscenarie men hvis jeg stod udenfor og konstaterede at nogle ikke ville skrive under på regelsættet

jo det vil være skidt for danmark det vil betyde at vi vil få vanskeligere ved at overbevise markedet om at vi handler ansvarligt

økonomisk ansvarlighed og det er ikke nødvendigvis en ulykke det er jeg helt sikker på at i hvert fald den her side i folketingssalen kan blive enige om at finde ud af hvordan vi gør men jeg tror ikke det vil være i herre per clausens interesse

belært af en borgerlig minister om at nu skulle jeg jo ikke forholde mig kritisk til tysklands økonomiske politik for

eksempel på hvordan man førte en klog økonomisk politik

i to tusind og tre

ellemann jensen lover os at vi ikke skal have en gentagelse

spørgsmål kan man tilslutte sig en pagt der giver automatiske sanktioner uden at komme i konflikt med

andet sted må det vel være muligt at have en mening om det også inden de højere jurister ovre i justitsministeriet

det ligger inden for euroforbeholdets ramme

kan straffes hvis man overtræder nogle

vil give mig i kast med med en granskning af danmarks riges grundlov i

vi bør afvente en stillingtagen til og så bør vi afvente vores egen konklusion

hvis det her ikke er muligt for danmark at tiltræde jamen hvad er så muligt hvad kan vi så have er det muligt at have regler uden sanktioner og det lyder jo besynderligt det

og er det effektivt at have regler uden sanktioner

som ligger efter aftalerne i sidste uge

venstre ligesom andre også har gjort

venstre ikke kan støtte en en folkeafstemning

man mener det er en god politik så er det vel også en politik som danskerne skal have lov

spørge venstre om om grunden til at man ikke ønsker en en folkeafstemning kunne være at venstre var bange for at danskerne endnu en gang skulle fravælge venstres politik

danskernes dom over den borgerlige økonomiske

vælgerne skal tage stilling til så kan vi jo aflyse det repræsentative demokrati og gå hjem alle sammen nu har vi altså valgt nogle mennesker til at sidde herinde og varetage lovgivningsprocessen og det tror jeg er den mest hensigtsmæssige måde at gøre det på i stedet for at mødes ved tingstedet hver aften klokken

derfor har vi nogle regler for hvad der skal og hvad der ikke skal sendes til folkeafstemning

er helt sikkert mange der vil holde regeringen op på at de regler

til folkeafstemning men det kan jo tit være noget jurister kan tygge længe

nitten seks og firs havde vi jo en folkeafstemning om det indre marked og jeg vil bare høre ordføreren om han ikke

danskerne to gange har stemt nej til at være med i euroen og derfor egentlig godt kunne få lov at tage stilling til en så afgørende vigtig ting som den nye vej for europa

og euroen vil heller ikke blive indført i kongeriget danmark uden en folkeafstemning det kan jeg helt sikkert berolige herre nikolaj villumsen med men det betyder jo ikke at alle andre ting der vedrører den europæiske union skal til folkeafstemning

den juridiske legalitet afklaret men ud over

der er også noget der hedder politisk legitimitet

også her i danmark med at lave vejledende folkeafstemninger jeg vil gerne høre om venstres politiske

legitimitet i et så alvorligt spørgsmål som det vi diskuterer her også selv om juristerne måtte sige at der ikke

er op til regeringen og det må være

når det foreligger og det gør det ikke endnu

venstre siger at

positive side vi synes det her er en god idé det tør vi godt at stå ved men derfra og så til at sige

være med til de her ting men hvorvidt det skal til folkeafstemning eller ej

venstre er tilhænger af det europæiske samarbejde og det er vi også i liberal alliance min bekymring går på at

i stedet for at samle europa vi ser allerede nu at vi har et europa i tre

vi har eurolandene vi har europluslandene og vi har

vi ønsker skal udvikle sig hvis vi ønsker at realisere den vision der oprindelig lå for det europæiske samarbejde

som nu hen over hovedet på befolkningerne ønsker at etablere denne europagt i virkeligheden kan være med til at få sammenholdet i

mette bock siger at det er bekymrende at man venter på

det måske er lige så bekymrende at kaste sig ud

en voldsom tilhænger af folkeafstemninger inden man ved om det er relevant men vi skal være bekymret

i flere spor det er en bekymring jeg virkelig deler og det tror jeg at vi alle sammen gør

vi er nu engang ikke herrer over hvad de andre selvstændige nationer i eu gør og foretager sig og vil være med til vi må altså trods alt nøjes

lige at blive enige med os selv om hvad vi vil og der siger vi fra venstre vi vil på det foreliggende grundlag gerne være en

sanktioner over for lande som ikke overholder de fælles

det var derfor jeg var en af dem der stemte nej til euroen i

to tusind fordi jeg kunne se at de fælles regler som var nødvendige

men forskellige politikker

jeg er ualmindelig begejstret for pluraliteten i europa det er derfor jeg betragter mig selv også som europæer foruden at være dansker

mægtig glad for og den er jeg en stor tilhænger af herre ole birk ole birk olesen har fuldstændig ret i

nødvendigt at danmark er del af euroen

da heller ikke nogen der har hævdet vi er nogle der mener at det vil være en fordel at danmark tiltræder europagten men derfra og til at hævde at det vil være en nødvendighed med euroen jeg forstår sagtens herre ole birk olesens bekymringer

da sige at det var en stor fremsynethed dengang

allerede kunne se at de ting var nødvendige og det ville jeg ønske at ordføreren havde sagt lidt højere

holdt godt nok øje men det er ikke nogen undskyldning for

kan man jo set med ordførerens og også

det er jo blot begyndelsen det næste

medlemmer og dem der tilslutter sig

forskellige skatter fordi man mener det er økonomisk usolidarisk hvis nogle lande bedriver usolidarisk skattekonkurrence ved

et tredje element der kunne komme på et tidspunkt kunne være et krav om at der skulle igangsættes en socialdemokratisk kickstart

den dag alle regeringer i europa måske er socialdemokratiske man kan forestille sig alt muligt inden for det her kan venstres

jeg synes nu ærlig talt at det er den anden del af begejstringsfløjen

tungt i den retning nu man kan forestille sig mange mareridtsagtig scenarier herunder at

er fyldt med socialdemokratiske regeringer

må vi hellere blive hjemme og det er altså ikke den indstilling jeg går ud i verden med jeg går ud i verden med et åbent sind og

vil virkelig ønske at herre ole birk olesen

kun at forvente med den sidste uges hektiske aktivitet

og fjorten til tyve tyve og der vil jeg helt klart fra dansk folkepartis side opfordre regeringen til at man forsøger

kommer der meget store ønsker både fra kommissionen og fra europa parlamentet om at øge budgetterne i en væsentlig højere grad end

jeg også godt opfordre til at når man taler om at eu skal være mere sikkert og at vi skal bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet at man så ser på den

den tidligere regering sammen med dansk folkeparti fik indført

få fat i mere grænseoverskridende kriminalitet

nedlægger al kontrol ved grænserne for det er jo reelt det der sker det betyder jo at hvis de ydre grænser ikke er sikre nok

formandskabet det er der jo ingen tvivl om nemlig europagten

sidder faktisk nogle gange når vi diskuterer det og det har vi jo gjort rimelig meget i den sidste uge og bliver en lille smule vred for

europagten og ikke vil komme med nogen som helst udtalelse

den topmødeerklæring der er kommet kun at det ser positivt ud

egen vurdering af om man synes det en god eller dårlig idé det synes jeg er

venstre og konservative hvoraf venstre i hvert fald meget klart har meldt ud og sagt at de synes at europagten er

spiller sammen og det på trods af

v og k som jo egentlig nok i bund og grund ikke ønsker den siddende regering

enhedslisten har meldt ud vi vil have en folkeafstemning

er noget bekymrende at lige så snart det

politik herhjemme det bestemt ikke på eu plan jeg synes det

skal høre fra venstres ordfører

om det er relevant og

vil europa som jeg kunne forstå betød at de

åbenbart ikke de mere end halvtreds procent danske borgere der siger at selvfølgelig skal være en folkeafstemning

den socialdemokratiske ordfører uanset hvad

spørger om ikke har en holdning til noget som helst af det der står i topmødeerklæringen

lige så godt være et blankt stykke papir for medmindre jurister har vurderet det

kan forstå at samme ordfører mener at socialdemokraterna i sverige er useriøse

taget stilling til det inden der var jurister der havde vurderet det det vil man bestemt ikke det mente ordføreren ikke var seriøst så socialdemokraterna i sverige er åbenbart useriøse

det her er et skridt på vej til en finanspolitisk union i øvrigt med en hamrende borgerlig politik som jeg faktisk til dels godt kunne være enig i men som jeg ikke synes eu skal bestemme om den sidder man bare lige så stille og siger jamen det er da fint men vi vil bare ikke lige

de sytten lande gør fuldstændig legitimt de har frivilligt valgt en valuta og de forsøger selvfølgelig at gøre noget for at redde

så kan de lave sanktioner og de kan gøre hvad de vil men det er altså frivilligt valgt men danskerne har altså sagt nej og det er ikke en nødvendighed at danmark går med i det

interessant at se hvad der kommer til at ske med formandskabet på dansk folkepartis

danmark overtager eu formandskabet i en tid hvor det står klart for alle neutrale observatører af euroen at den fælleseuropæiske valuta euroen synger på sidste

det danske formandskab bør påtage sig opgaven med at sikre at rekonstruktionen eller i sidste instans afviklingen af euroen sker på en så intelligent og hensynsfuld måde at effekterne af det ikke får alt for alvorlige konsekvenser for økonomien i eu og

folketinget opfordrer regeringen til især at fremme målsætningen om at sikre at euroen afvikles på en så intelligent og hensynsfuld

mest muligt afbalanceret at arbejde for at eu landenes konkurrenceevne ikke bliver svækket af en uhensigtsmæssig og ensidig satsning på dyr grøn energi at bevare de danske eu forbehold hundrede procent intakte og at arbejde for at eus budgetter ikke stiger men holdes i ro eller sænkes frem til

der er ikke nogen korte bemærkninger så vi siger tak til ordføreren

eu formandskab her fra den første januar eu står jo splittet må vi erkende efter briternes veto af den her nye finanspagt og den økonomiske krise i europa

monnet en af eus grundlæggere sagde lidt højstemt måske for det var med anden verdenskrig tydelig i baghovedet

for europas folk undtagen i fællesskab få mennesker til at arbejde sammen vis dem

forskelligheder og geografiske grænser

det er stadig sandt og det er stadig udgangspunktet for det eu som den danske regering skal stå i spidsen for det er udgangspunktet for det fællesskab og det samarbejde der i mere end tres år har bevaret freden i europa

en magnet for demokratiske økonomiske og retslige reformer i alle de lande der søger og ønsker optagelse i eu og nu er det samarbejde i krise den største

nu skal vi som et lille land med en effektiv centraladministration vise at til at få samarbejdet tilbage på sporet det spor som skal lede til de prioriteter som den danske regering har for formandskabet et ansvarligt dynamisk grønt og sikkert europa det er gode prioriteter vi kan bidrage til det fortsatte arbejde med at sikre en stærkere og ansvarlig europæisk økonomi

i den grønne vækst og i beskæftigelsen i europa

det danske formandskab at det nye langsigtede budget for eu skal forhandles

endnu en udfordrende men også fantastisk spændende opgave perspektiverne er mere opløftende end de har været længe i udspillet fra kommissionen lægges der op til at landbrugsstøtten beskæres gøres grønnere

og innovation det vi skal leve af så store at det kan betyde et

hvis vi formår at fortsætte med at hente mindst lige så mange eu midler til danmark som vi gør i dag

på og så kan det godt være at man med

ord skal være enten et geni eller fransk for at forstå europa alle lande og alle regioner har tydeligvis hver sine særegenheder for eksempel har

for at forstå de danske forbehold skal man være enten dansk eller masochist

men vi har fælles interesser

i folketinget når det gælder eu

er det måske på sin plads at slutte med at citere uffe

men det er en langt bedre løsning end et europa i opløsning vi er på rette spor jeg ser frem til at det danske formandskab går ind i arbejdet med at holde europa på sporet ud af krisen så der kan komme styr på økonomien og vi kan få væksten tilbage

tvivl om at europæiske udfordringer kræver europæiske

var tilfreds med blot at være en slags protokolfører

jo ikke sådan rigtig at være nogen nye initiativer det man vil beskæftige sig med

den radikale ordfører på talerstolen

skal afklares men nu må vi have på bordet hvad de radikale rent faktisk synes skal vi med

helt indforstået med at det ikke er det danske formandskab der skal komme med

særlige danske kæpheste som vi nu skal have ind på dagsordenen det mener jeg ikke er en af de ting der ligger i det at varetage formandskabet der er en eu dagsorden som eu landene er blevet enige om og den skal vi løfte og vi skal vise at vi kan gøre

så vi får europa tilbage på sporet for vækst og beskæftigelse

ro og orden jeg har ikke nogen som helst radikale problemer med at sige at vi altså

et ikkeeuroland før vi kan sige om det er en god idé at

økonomisk stabilitet i europa og det er også vigtigt

i fællesskabets interesse at man skal arbejde for nogle ting

mening med at man sidder i formandsstolen

eller man kan vælge at læne sig lidt frem i formandssædet og

ja vi skal arbejde for at få så mange lande som overhovedet muligt med i den her

og argumenterer for at få så mange lande som overhovedet muligt med

vi har fået den her pagt på plads vi skal finde ud af hvad det betyder for danmark

ikke ligger en juridisk

sådan er det

en lille smule mere rigtige det er af samme grund som det jeg svarede før nemlig at vi er nødt til at få pindet ud hvad der er de politiske de økonomiske og de juridiske konsekvenser af aftalen

at jeg er glad for at der er kommet en aftale

havde kunnet samle europa fuldt og helt men det her er den næstbedste løsning

ansvarlig linje i resten af europa det er rigtig godt også for dansk økonomi

arbejde hen imod en fælles økonomisk politik synes ordføreren det er en god ting eller en skidt

til at vurdere hvad der står der

det her er faktisk klokkeklart

under punkt fire

årlige strukturelle underskud generelt ikke må overstige nul procent af det nominelle bnp og så står der lige nedenunder at en sådan bestemmelse

i medlemsstaternes retssystemer på forfatningsniveau eller tilsvarende niveau synes ordføreren synes radikale det

eller skidt jeg forstår det godt

en jurist til at vurdere det og det er det jeg

vi ved endnu ikke hvad det kommer til at betyde for

vi det ikke og det respekterer jeg fuldt og helt

skal diskuteres under formandskabet nemlig eus landbrugsstøtte som jo skal genforhandles

alle partier har været imod landbrugsstøtten og er det på papiret sådan set stadig enhedslisten og de radikale

så forstå at alle folketingets partier undtagen enhedslisten har den holdning at det ikke er muligt at afskaffe landbrugsstøtten så nu skal vi prøve

mest muligt hjem til de danske landmænd de skulle nødigt snydes

ordføreren om ordføreren mener at

bangladesh og cameron har samme interesser som

realistisk indstillet i forhold til kompromiser på tværs af syv og tyve lande vi tror ikke på at det kan lykkes at afskaffe landbrugsstøtten hverken i morgen det næste år eller om tre år derfor arbejder vi hårdt for

bliver skåret ned der går lige nu rigtig meget mere til forskning og udvikling i det udspil der ligger

synes jeg er en rigtig rigtig

hilse at sige hilser velkommen

jeg er glad for at det er det initiativ der ligger på bordet

tror at det danske formandskab kan bidrage rigtig godt til

formandskab dermed er det vel en historisk chance

lavet noget om jeg håber at vi kan være enige om at det ville være en fordel

der ligger det er et meget ambitiøst oplæg men vi vil heller ikke male os

i et hjørne hvor ingen kan forhandle med os vi må også være realister

det danske formandskabs prioriteter at indarbejde udviklingsmål at man altså hele tiden sikrer at udviklingspolitikken bliver mainstreamet ind i

discountformandskab vi nogen sinde

i budgettet det er ikke

i stedet har man indført en fyringsrunde i udenrigsministeriet

fik al sin politik igennem sådan kan det gå

ekstra til det her formandskab det er immer væk

et relativt godt beløb

i den valgkamp vi er gået igennem for et par måneder siden men det er klart

kan få alle vores ønsker opfyldt og det her er nok et af dem

i det her meget principielle spørgsmål lige

økonomiske juridiske og politiske afklaringer af den her finanspagt for at se hvordan et ikkeeuroland stiller sig i den sammenhæng den linje er jeg

at undgå den splittelse som ordføreren jo også

skal lave afklaringerne af hvordan ikkeeurolande skal opfatte den her aftale det er det vi venter på og så snart det er klart

jeg sikker på at den danske regering også finder

europagt som vi taler om her i dag og at europagten på den måde også er med til at dele

ordføreren om ansvarlighed men er ordføreren ikke enig med mig i

det vi står med her er hensigt mere end handling

finde en løsning for alle syv og tyve lande det lykkedes ikke og derfor er det her den

men det er bedre end et europa i opløsning

at det her bare er hensigt det er helt rigtigt at der er lande i eurozonen der har opført sig økonomisk uansvarligt og det er netop derfor vi har brug for en fast og stabiliserende aftale sådan at der kan blive en ansvarlig økonomisk linje

hvor forskelligheden kan bevares og vi kan samles om det der skaber værdi

er verdens bedste men det er det man kunne blive enige om i eurolandene og i eu med den aftale

stilling til så spørger fru merete riisager hvorfor

at vi afventer en politisk økonomisk og juridisk redegørelse

om danmark skal med og i så fald om danmark skal med i det hele eller i dele

fru lisbeth bech poulsen som

danmark overtager eus formandskab i en yderst stormfuld periode vi står midt i den værste økonomiske krise siden nitten trediverne og det præger selvfølgelig det europæiske samarbejde og dermed også det danske eu formandskab regeringen er klar til at spille en aktiv rolle i at genrejse europa og sikre orden i økonomien

europa er et kontinent der historisk har været præget af konflikt og krig

handlede i sin grundvold om at skabe varig fred i europa og dermed rammen for

at og fremgangsrigt samfund eu skabte fred mellem de vesteuropæiske lande efter anden verdenskrig og eu sikrede demokratiseringen i østeuropa efter murens fald og mulighed for eu medlemskab er i dag med til at stabilisere det fortsat skrøbelige balkan eu handler om at finde fælles løsninger på de fælles store udfordringer det må vi ikke glemme en stor udfordring vi står over for lige nu er at skubbe på for ny vækst i europa en vækst der er økonomisk finansielt socialt og miljømæssigt ansvarlig og som ikke resulterer i nye finanskriser og som igen skaber job og udvikling i europa vi ved allerede nu

meget vigtige forhandlinger på eus dagsorden det næste halve år

eus budget for to tusind og fjorten til

vækst budgettet skal udformes så det sikrer opfyldelsen af eus

og tyve mål som indeholder konkrete målsætninger for beskæftigelse grøn vækst reduktion af

der er sat en proces i gang for at revitalisere det indre marked målet for os er at det skal være verdens mest konkurrencedygtige og innovative marked en hjemmebane for verdens førende højteknologiske virksomheder og innovative løsninger på de store udfordringer udfordringer som verden står over for såsom oliepriser vandmangel og ressourceknaphed det vil i høj grad også være til gavn for en

i europa det danske formandskab af eu i to tusind og tolv

har meldt fra over for europagten

meget konkret det kan man ikke tilslutte sig

vores linje er klar i mit eget parti sf har vi et demokratisk organ en landsledelse som gav mandat til

den juridiske udredning som skal til før vi endelig kan tage stilling til det her med hensyn til

vil jeg sige at sf og regeringen står vagt om det danske forbehold

fuldstændig grundlæggende præmis i den her diskussion vi står vagt om det danske forbehold og vi står vagt om den politik der er skitseret i vores regeringsgrundlag om at kunne føre en ansvarlig og ekspansiv økonomisk politik for at få skabt arbejdspladser i

sagt at man er imod imod euroen i dens nuværende form men jeg har så aldrig fundet ud af hvad for en form man vil have den i men den artikel

sfs politiske ordfører herre jesper petersen udtaler sig i går

sf at den røde linje for partiet går ved at give eu mulighed for automatisk at straffe danmark hvis vi bryder de økonomiske spilleregler der opstilles i europagten

på den her proces men

den juridiske udredning ender op med og det er det vi vil forholde os til

sagt at vi støtter op om den proces der er nu

fuldstændig uden for indflydelse i hvad der videre skal ske jo det vi står med lige nu vi står med et eu der er ved at bryde sammen et europa der er ved at krakelere fuldstændigt

vi ved ikke hvad det her ender med men vi

som er afgørende for riget

om forbeholdet betyder

og klar interesse i at støtte op om at skabe ro omkring euroen

og regeringen har sagt nu går vi videre i den her proces og der er trods

kun gået nogle få dage det her er så kæmpestort

vende spørgsmålet om til spørgeren og spørge er det ikke uansvarligt efter få dage at skulle give et endegyldigt svar på hvad der skal ske de næste mange årtier som måske

et dansk nej til euroen i i

er imod euroen fordi

i høre hvilke dele af den europagt

sociale der må vel være siden sf kan overveje om danmark

grunden til at sf og resten af regeringen støtter op

mange gange

lyst til at placere danmark ud på sidelinjen sammen

en modstand mod euroen og vi mener den er fejlkonstrueret

ikke falder fra hinanden det er danske arbejdspladser der står på spil

europæiske arbejdspladser i millionvis der står på spil man kan godt være kritisk over for euroen men samtidig

en vis solidaritet med det europæiske folk i en tid hvor det hele

meget meget alvorligt og at vi står i en meget grel krise som vi

derfor undrer det mig

at vi kommer til at isolere os sammen

mange andre lande at vi har et velfærdssamfund så kan ordføreren ikke være enig i at det ville være trist

som den merkel gerne vil have hvor man skærer ned

venstrefløjspartierne har måske en anden holdning til

bliver vi påvirket af hvad der sker omkring os og hvordan markederne reagerer så vi vil skabe ro omkring euroen fordi

danske arbejdspladser og det påvirker dansk velfærd

har hørt fra statsministeren og fra europaministeren at det danske formandskab

præget af en meget meget klar dansk holdning om at vi skal videre at vi skal skabe arbejdspladser vi skal have en grøn omstilling af den europæiske økonomi

få det er jo fint at arbejde med det vi skal videre i processen og det skal helst gå bedst muligt

men lad os så komme ind til benet en klar dansk holdning

skal vi så med i pagten eller skal vi ikke

europapolitik så

indenrigspolitisk drilleri det synes jeg faktisk er ret uansvarligt når vi diskuterer hvad der skal ske med europa i de næste mange årtier og hvordan vi holder fast på det her europæiske fællesskab og hvordan vi sikrer job til de millioner af unge der mangler job

en smule uanstændig specielt når man

gerne have igen men det forudsætter lige præcis også at vi kan få nogle klare svar

anvise vejen hen imod målet stilling til regeringen har udspilsretten

så tit hedder så serv nu og fortæl os hvor det er sf ønsker vi skal hen skal vi med eller skal vi ikke

det er så blevet sparket lidt til hjørne af en debat om europagten men når ordføreren stiller spørgsmål om hvad vi vil med vores formandskab

det jo det vi lige har hørt i to taler fra henholdsvis statsministeren og europaministeren

alle de her ting som vi har diskuteret om den grønne omstilling af den europæiske økonomi skabe job og arbejdspladser regulere finanssektoren så vi undgår fremtidige kriser og så videre og så videre jeg synes det er meget klart hvad vi vil

for tusindvis af danske arbejdspladser

at lave en vurdering

hvis man laver en automatisk sanktion

det er helt grundlæggende at vi har et euroforbehold som der ikke skal

skitseret en økonomisk politik som vi vil kunne føre det er de to grundlæggende ting som skal være på plads før vi så

undskyldt hvis det er sådan at det engang imellem har været lidt uklart hvad regeringens holdning

i dagbladet politiken i dag begynder at tage en han refererer ikke til en juridisk afgørelse

hvad er sfs grundlæggende holdning til at lave et tættere økonomisk samarbejde der kan sikre en ansvarlig økonomisk linje der kan være med til at sikre de arbejdspladser som ordføreren tidligere var så bekymret for

stemme i forhold til at deltage i en europagt

at europæisk økonomi hænger sammen at euroen påvirker den danske krone og at danske arbejdspladser er afhængige af den udvikling der

man nu afkræver et endegyldigt svar før vi har det juridiske svar

håndtering af klimatopmødet jeg kan berolige med at sige at jeg

europæisk plan der mener at det er meget meget vigtigt at der bliver mulighed for

at kunne føre en ekspansiv finanspolitik inden for en ramme hvor der er råderum til at gøre

er

det er forbeholdet og det er at kunne udføre den her kickstart kickstarten er så vigtig for

fra den tidligere regering har et underskud på hundrede milliard

sig pagten ja så får vi

for at gennemføre diverse økonomiske

om det er i strid med det euroforbehold som danskerne har

juridiske i afklaret før vi kan lægge den endelige kurs

at for danmark

vi kan kickstarte økonomien og skabe arbejdspladser

dagsorden er den økonomiske krise og særlig den krise som euroen befinder sig i danmark er heldig

to gange afvist at være med i euroen det betyder at vi har flere redskaber i den økonomiske værktøjskasse

hjælpe danmark til at komme ud af krisen folketingsvalget handlede jo i høj grad om hvilken økonomisk vej danmark skal vælge for at komme ud af krisen her valgte befolkningen at vi skal investere os ud af krisen skabe arbejdspladser til de arbejdsløse med udgangspunkt i en ambitiøs grøn dagsorden den danske befolkning valgte en socialdemokratisk ledet regering et valg som jeg personligt

det giver håb for de titusinder af arbejdsløse der desperat står og mangler arbejde og har det svært med at få den lille families økonomi til at hænge sammen modsat den nedskæringspolitik som både den tidligere regering med dansk folkeparti førte og som de borgerlige meningsfæller fører ude i europa

set historisk at en socialdemokratisk kriseløsningspolitik kan få lande ud af kriser det var læren af depressionen

trediverne og det så så vi senest i nitten halvfemserne da nyrup og lykketoft tog over efter mange års borgerligt styre

investeringer skabte titusinder af arbejdspladser og viste at danmark kan gøre en forskel danmark blev førende

offentlig investeringspolitik i grøn energi danmark viste at vi ikke bare var et lille overflødigt land men et land der kan gå foran og sætte en dagsorden

der brug for at gøre igen regeringerne i europa tøvede ikke da finanskrisen ramte bankerne milliarder af kroner milliarder af euro blev kastet ind i de banker og til de spekulanter der har skabt krisen skatteborgernes penge blev ødslet bort for at redde den

er kommet på fode igen markedernes følelser

ikke særlig godt for tiden det skyldes at pengemændene har jokket i spinaten og det skal de ikke have tre tusind milliarder for i eus nye stabilitetsfond nej de skal have en lærestreg for det de har gjort der er brug for at rulle finansdrengenes indflydelse tilbage

ikke brug for at rulle demokratiet tilbage som er det eu gør med den tyske kansler i spidsen lige nu derfor er der mere end nogen sinde brug for at danmark viser en anden vej der er brug for at den socialdemokratiske regering bruger den opbakning den danske befolkning har givet til at vi skal investere os ud af krisen skabe arbejdspladser skabe velfærd og ikke brug for at vi forpligter os til at skære ned til at føre en borgerlig politik

står i den nye europagt

en håndsrækning til den europæiske fagbevægelse der er imod europagten

være en håndsrækning til de tre og tyve millioner arbejdsløse der er i eu lige nu og det vil være en anden politik som danskerne kunne være stolte af samtidig ville det være en lærestreg til de banker og til de spekulanter

grådigste vis har skaltet og valtet med pengene og bragt os ud i denne forfærdelige krise

et forslag til vedtagelse der lyder som følger

opfordrer regeringen til at forsvare demokratiet ved at sikre at danmark ikke tilslutter sig den finanspolitiske europagt eller mere økonomisk styring fra eu

eu formandskabet til at samle opbakning til en økonomisk politik hvor vi skaber job gennem investering i grøn omstilling og klimaløsninger i stedet for eus nuværende borgerlige økonomiske politik som fører til ødelæggelse af velfærden og massiv vækst i arbejdsløsheden at give medlemslandene mulighed for at gå foran med forbud mod farlige kemikalier bedre miljøbeskyttelse og dyrevelfærd at sikre

at bevare vores arbejdsmarkedsmodel og modvirke social dumping at arbejde for at samle en række lande i og uden for eu om at indføre en skat

hovedsagelig skal gå til udviklingslande at sikre en eu landbrugs og fiskeripolitik der skaber forudsætningerne for en miljømæssig

vi siger tak til ordføreren så er det fru merete riisager som ordfører for liberal alliance

der tegner sig i dag et billede af en regering der allerede nu bruger formandskabet til ikke at have en holdning

hvorvidt danskerne får lov til at stemme om det vi er vidner til et reelt ledelses og holdningsvakuum netop på et tidspunkt hvor danmark har brug for

af et diffust fokusområde for formandskabet der rækker fra gennemførelse af strengere krav til budgetdisciplin til fremme af ens batteriopladere til elbiler og regulering af priser på mobiltelefoni i eu

risikerer at kollapse er det en forkert tilgang jeg vil derfor gerne opfordre europaministeren og statsministeren til at finde slettelakken frem formandskabet bør fokusere på

de kriseramte lande med at rette op at sikre at alle eu aktiviteter i en krisetid skaber

der ødelægger værdi ved eksempelvis at indføre nye skatter og afgifter skabe bureaukratiske regler eller formålsløst omfordele penge europa står i en historisk økonomisk krise danmark har klogeligt holdt sig inden for eu men uden for eurosamarbejdet

der betyder at danmark klarer sig bedre end vores naboer i syd eurolandene skal

at den nye pagt rent faktisk er et udtryk for vilje til at rette op bør vi hilse det velkommen men det må være op til eurolandene at bevise at de kan og vil

skuldre og det er ikke vores opgave at pumpe penge i et bundløst hul bare for at vise vores gode hensigter da nationalbanken for få dage siden smed et visitkort på vegne af

var det en gestus til fyrre milliard kroner det er penge vi ikke kan være sikre på at se igen

i forhold til det hav af gæld som eurozonen sejler i

til at stå med den absurde opgave at skulle lede oprydningen efter en fest vi ikke selv har deltaget i

vi udnytte situationen til at signalere at vi tager ansvar for vores egen økonomi og det skal andre også gøre det er det bedste for europa midt i krisen skal vi da også huske at alle kriser rummer muligheder

ved at sætte helt nye standarder for eu samarbejdet en standard hvor vi fokuserer på det væsentligste hvor vi vurderer alle aktiviteter ud fra

hvor fred og samhandel har været med til at skabe velstand og fremgang og hvor vi hylder mangfoldigheden i europa i stedet for at kaste alting

og fælles ansvar hvor ansvaret til sidst forsvinder jeg håber at regeringen vil droppe sin flittigliseholdning til eu og træffe nøgterne beslutninger i den nuværende situation holde os ude af europagten i stedet for at trække os ind i et samarbejde der er tynget af gæld

et excelark med indbyggede elektroder udråbes som løsningen og vær så med til sammen med liberal alliance at skabe en vision for

samhandelen i respekt for den forskellighed der er

være bedre hvis euroen kollapsede

ordføreren vil hen med sådan et spørgsmål det ville have store konsekvenser for danmark hvis euroen kollapsede vi anerkender at der er nogle lande som har ønsket at have

og som går i den retning men vi kan godt stille kritiske spørgsmål til den retning

kritiske spørgsmål til om det de gør nu vil lykkes der har været mange forsøg på at redde euroen og det er stadig væk meget tidligt at sige at lige præcis

vision så også melde sig ud og ville

i danmarks interesse at gå ind i et fællesskab som er

gældsbehæftet og hvor man netop ikke har udvist økonomisk ansvarlighed danmark kan ikke bære eurozonen på

eurozonen må selv rydde op efter de problemer

og derefter kan vi være med til at skabe en vision på lang sigt

de syv og tyve lande kan være en del

eu bliver skåret over på midten

letsindig omgang med sandheden

at vi her står i en historisk kritisk situation og det håber jeg også at ordføreren er klar over det er også derfor at vi skal kigge nøgternt på de valg vi står over for i stedet for blot at lade os lede af historiske årsager vi bliver nødt til at se på er i danmarks interesse at gå ind i den her europagt der er intet af det der er blevet sagt i dag der tyder på at det skulle være i danmarks interesse

den retning som eu sætter men det er for mig at se en naturlig konsekvens af at forholde sig analytisk til situationen og hvis jeg skal svare på det helt konkrete spørgsmål som herre jens joel stillede vedrørende roaming så er vi i liberal alliance imod prisregulering og vi tror ikke på

startede som en finansiel krise for godt tre år siden

af at nogle lande har opført sig uansvarligt de har brugt flere penge end de havde

jeg også lige minde om at vi i danmark i øjeblikket også bruger flere penge end vi har dog ikke lige så mange som grækerne det er de enkelte landes ansvar at føre

det jeg siger her er at vi står med en gældskrise at vi står med en vækstkrise vi der sidder i det her rum har ansvaret for at vi i danmark retter op det har vi alle muligheder

espersen som konservativ ordfører

for det konservative folkeparti er det afgørende at sikre danmark som en stærk og selvstændig nation og at beskytte vores værdier men vi er også

millioner indbyggere og derfor er det helt og aldeles afgørende at vi laver alliancer især med de lande vi har et værdifællesskab med som en del af den kristne humanistiske kultur deler vi værdier med resten af europa og derfor er vi også varme fortalere for det europæiske samarbejde danmark

den første januar to tusind og tolv overtager danmark eu formandskabet efter polen

den midterste del af en trio mellem polen og

sikre fremtiden vi skal sammen med mange andre aktører på den europæiske scene herunder præsident van rompuy

eu sikkert igennem de store økonomiske finansielle og valutariske udfordringer der fylder hele dagsordenen lige nu det kan vi blandt andet gøre ved som det første formandskabsland formandskabsland at sikre en god gennemførelse af det europæiske semester

men opgaven er meget entydig vi skal sikre at hele eu eu står bedre rustet med en troværdig økonomi

til beslutningstagerne men samtidig med at vi har en opgave

skal vi altså også sikre eus udsyn og fremtid ved at forberede vedtagelsen af eus budget for to tusind og fjorten til

tyve og de mange andre opgaver der er på formandskabsprogrammet

det er store opgaver med hensyn til de økonomiske udfordringer er der ingen tvivl om at de beslutninger der allerede er taget vil medvirke til at sikre større finanspolitisk ansvarlighed og bedre mekanismer til at sikre at vi undgår en gentagelse af den græske tragedie hvor uansvarlige politikere sendte ubetalte ubetalte regninger videre ikke kun til kommende generationer af grækere men desværre også til en række andre europæiske lande og banker forudsætningen for at have råd til en god offentlig sektor

kunne gøre noget for samfundets svageste er ganske enkelt at der er orden i økonomien man kan ikke kickstarte en økonomi eller føre en ekspansiv finanspolitik hvis

godt for eu landene og det er godt for danmark at man nu sikrer at der bliver ført en god

er det kravet for at være med i samarbejdet det er godt nyt vi konservative er samtidig også meget optaget af at sikre at danmark som nationalstat har de bedste rammer

er altså også at sikre at der er orden i europas økonomi derfor støtter vi også at der stilles obligatoriske rammer op

til gengæld mener vi så også at det er væsentligt at sikre at nationalstaterne selv beslutter hvilke instrumenter man vil anvende til at fylde disse rammer ud den sunde balance mellem et stærkt europa med obligatoriske regler og samtidig også hensynet til vores suverænitet blandt andet for så vidt angår vores finanslov afspejler den nye europagt og det er vi rigtig glade for vi er derfor også positive over for dansk tilslutning til de dele som vi kan være med i

udfærdigelse som er i gang det bliver en stor

synes også det er vigtigt at være fremadrettet i hvad det ellers er for ting der er på formandskabets dagsorden jeg kan se at regeringen har fulgt meget smukt op

vi mener jo grundlæggende at der er behov for at eus budget bliver holdt inden for restriktive rammer jeg tror ikke der vil være stor forståelse blandt borgerne i medlemslandene for at medlemslandene sparer

derfor handler det altså ikke om at bruge flere penge men at bruge pengene klogere vi mener det er afgørende at vi prøver at få budgettet

derfor mener vi også at alle de konventionelle

afvikles og i stedet for skal erstattes af investeringer i fremtiden investeringer i vores konkurrenceevne

miljøfremme innovation forskning uddannelse vi har fortsat et forspring på en række områder

i de europæiske lande og det må vi ikke sætte over styr derfor skal der prioriteres midler til de områder hvor der er vækst samtidig vil miljø og klimapolitikken også stå højt på dagsordenen ikke mindst med et rio tyve møde i foråret og her skal vi arbejde for en ambitiøs europæisk tilgang

vej til vækst og flere arbejdspladser at bruge det indre marked mere effektivt og på flere områder og derfor støtter vi også varmt op om montirapportens anbefalinger om en revitalisering af det indre marked det kan være med til at skabe mange arbejdspladser i danmark det bliver et spændende halvår og jeg tror på at vi kan gentage succesen fra sidste formandskab i to tusind og tolv det kræver masser af rugbrødsarbejde det tror jeg vi i danmark har i os

vil blive tilbudt at få og så må vi gøre vores stilling op jeg er en meget varm fortaler for

fastkurspolitikken i danmark som en konservativ statsminister indførte den har vi ført i tredive år og jeg mener det er helt logisk at hvis man går ind for fastkurssamarbejdet

være med med i dele af europagten men hvad vi kan være med i og hvordan det skal være

ordføreren

diskussion som både dansk folkeparti og enhedslisten har rejst

faktisk før vi egentlig havde en endelig aftale om at

jeg tror på det repræsentative demokrati jeg tror på at

måske lidt mærkelige diskussion har været om folkeafstemninger det er muligt at der kommer en diskussion om det på et senere tidspunkt men vi tror

på regeringens vegne sige tak for en

debat her i eftermiddag en debat som har gjort det klart at der er

i det danske folketing som bakker op om de hovedprioriteter der skal være for det danske formandskab ud over

er det også venstre og det konservative folkeparti og derfor er det også

emne der er velegnet til internt fnidder i i danmark vi står nemlig med en kæmpe opgave foran os vi står med en opgave der hedder at vi skal være med til at sikre et mere ansvarligt europa at vi skal være med til at sørge for at der bliver truffet de nødvendige beslutninger så eurolandene kan komme tilbage på sporet og få orden i eget hus at der kan komme styr på butikken

vi står også over for en opgave der hedder at vi skal sikre at der igen kan komme gang i hjulene i eu at vi investerer i vækst

det kan vi blandt andet gøre ved at reformere det indre marked og det kan vi også gøre ved at sørge for at bruge eus budget klogere sådan at pengene bliver investeret mere i forskning mere i uddannelse mere i de initiativer som vi ved kan give

udvikling vi vil også et grønnere eu vi vil et eu der er i førertrøjen

globale klima men også et eu der inden for egne grænser gør mere end i dag

også derfor at vi vil arbejde målrettet på blandt andet at få mere

initiativer bragt helt frem i eu så vi på den måde kan skabe arbejdspladser

vi vil også som formandsland tage opgaven på os når det gælder om at få truffet

afgørelser i spørgsmål både om schengen

og og retslige område og det er også en af de opgaver selv om vi har et forbehold

så er der nogle der

bare sidder og styrer møderne i al almindelighed eller går man også ind og sætter en dagsorden

det danske formandskab sætte en dagsorden der hedder ansvarlig økonomisk kurs gang i hjulene igen et mere grønt eu

det er de prioriteter vi har med os men vi starter ikke bare helt fra bunden

ikke sådan at man på en halv år kan opfinde alle mulige nye ting og så have en tro på at det

blive vedtaget få måneder efter der ligger et godt arbejde forude hvor den tidligere regering også har været involveret og vi har så under den nuværende regering sat vores præg

det bliver et meget aktivt det bliver et kompetent

som har vist sig når det gælder europapolitikken

fortsætte med at bakke op det er min klare forventning

at danmark skal spille en så god og vigtig rolle som formandsland som det overhovedet kan lade sig gøre

det bliver ikke nemt det bliver endda uhyre svært

vi er ikke bange for opgaven vi tager den på os og vi glæder os til at give vores bidrag til at få eu bedst muligt gennem den krise der er nu samtidig med at vi får skabt fundamentet for nye job

at opkræve skatter og afgifter

formandskabet til at afvise det fuldstændig

men kommer der forslag fra nogle af de andre lande som man ønsker diskuteret under det danske formandskab vil

som formandskabsland naturligvis give de lande lejlighed til at præsentere

underligt at man som

lidt protokolføreragtig

fald ikke afvente nogen juridiske notater det

selv har en holdning så kan man afvise det fuldstændig klart og kontant

syv og tyve landes diskussioner

herre erling bonnesen i dag

man næsten indtryk af at det danske formandskab ikke

er en venstremand som har stor indsigt i eu

politiken adspurgt om hvordan han opfatter det danske formandskabs foreløbige indsats

det er sjældent at jeg får lejlighed til at rose regeringen men her er det virkelig på sin plads og så fortsætter han alle de kolleger jeg har mødt har været dybt imponerede af de danske ministre

cirka det der blev sagt

jamen vi er sytten lande vi har en fælles valuta nu skal der ske noget

at sørge for at nogle af de beslutninger der allerede er truffet i eu rent faktisk også bliver sat i værk det er blandt andet den såkaldte six pack og det europæiske semester det er os som formandskabsland der kommer til at sidde for bordenden og

sørge for at de vigtige beslutninger også bliver ført ud i livet derudover

de sytten eurolande er blevet enige om at få styr på butikken og lave de nødvendige tiltag som gør

ikke kommer ud i større problemer

danmarks økonomi er også afhængig af vores eksport til eu landene cirka tres procent af det vi eksporterer går til eu lande det er cirka femhundredetusind arbejdspladser

afhængige af hvordan det går i eu derfor er det i vores interesse at eurolandene få styr

at der var en boligboble i usa det

stilling til om danmark vil være med i den eller ej

har de frivilligt valgt det er danmark ikke en

de sytten eurolande og de ti lande der står uden for euroen det er meget vigtigt blandt andet når det gælder eus budget

vanskelig tid eu befinder sig i og jeg er meget glad for at blandt andet den tyske

i forbindelse med statsministerens besøg i berlin gjorde det helt klart at hun så danmark som en rigtig god brobygger mellem de sytten lande og de ti

stemt for at vi skulle have en ny regering bliver bekymrede når de hører den tidligere statsminister sige at den europagt som regeringen overvejer

borgerlige økonomiske politik der blev ført under venstre konservative

ministeren så ikke også godt forstå at de danskere egentlig gerne vil tages med på råd hvis regeringen skulle træffe det valg at gå med

den konkrete sag nemlig

er holdningen den fra den danske regering at vi synes det er rigtig fornuftigt at eurolandene får styr på deres butik sådan at der ikke kommer mere krise og større arbejdsløshed som kan være med til også at koste arbejdspladser her i danmark

så er svaret nej vi mener at det er vigtigt at vi også under det danske formandskab er med til at sætte en aktiv dagsordenen når det gælder vækst og nye arbejdspladser og det er blandt andet derfor at vi gerne vil bruge eus budget mere målrettet på at skabe arbejdspladser og at vi også gerne vil lave reformer af det indre marked som kan være med til at sørge for at der er flere mennesker der kommer i arbejde så for os gælder det her om at der bliver ført en ansvarlig økonomisk politik samtidig med at vi kommer i gang med at skaffe nogle job

kommet frem at recessionen i grækenland er større end ventet på grund af de nedskæringer

går det burde jo være sådan at det gik fremad med den politik man fører så håber

europæiske fagbevægelse der siger nej og

krisen endnu det er faktisk derfor at den græske regering har truffet en række

der er lande i europa herunder grækenland der har brugt flere penge end de havde og nu er festen slut og nu er der nogle meget hårde beslutninger der skal træffes der skal være budgetdisciplin og livremmen skal spændes ind det vi så tilføjer er at når

kan få skabt flere arbejdspladser vækst

i forhold til hvad man mener i andre partier rundtomkring i europa at vi respekterer at man kan have en holdning

at man kan have en holdning i england at man kan have en holdning i frankrig

er vigtigt for regeringen er hvad tjener danmarks interesser bedst og det er derfor vi i øjeblikket er i gang med at vurdere hvordan

påvirke danmark juridisk økonomisk og politisk og når vi har det overblik skal regeringen nok

vi naturligvis opfatter det her emne som værende så vigtigt at det ikke er et man skal drille med der skal

mange millioner hits det giver nok væsentlig flere nu om dage

sagt flere gange og statsministeren sagde det også det er en stor opgave

hvor man ønsker at overliggeren

eu et skridt i den rigtige retning

på ret vej økonomisk et eu hvor der er bedre muligheder for at skabe job

eu hvor vi har fået lagt en mere grøn linje

der er en række forskellige direktiver forslag og andet som skal hjælpe med på den vej og der vil danmark gøre alt hvad vi kan for at fremme de sager i eu sådan at vi kan opnå konkrete resultater det er benhårdt arbejde

og det håber vi selvfølgelig også der vil være god opbakning til her

vi så ikke været inde på i debatten som sådan at

andre undtagelser så dermed er det også et formandskab hvor man

vi vil fra dansk side gøre alt hvad vi kan for at

i modsætning til liberal alliance synes vi

og jeg noterer mig også at ministeren har udtalt at liberal alliance ikke kan stå bag formandskabet det lever vi jo nok med men

en underlig holdning fra en regering som taler så varmt om samarbejdets lyksaligheder

tale om fnidder

at indgå i en økonomisk union

bliver de også støttet af venstre og det konservative folkeparti det synes jeg

ansvarlighed som jeg sætter pris på jeg vil bestemt også byde det velkommen hvis liberal alliance ud over

det vil være en god idé

få lov at ringe billigere mobiltelefoner det synes vi er en god idé

rent faktisk tilslutter sig en konstruktiv og fremadrettet eu politik og der bliver mulighed for at stemme for

sammen med venstre og konservative har lagt frem hvad angår det andet spørgsmål

må juristerne jo vurdere hvorvidt de konklusioner man når frem til

at vi står og diskuterer mobiltelefoni på et tidspunkt hvor europa er ude i en af sine allerværste kriser

ministeren sagde tidligere at det er vigtigt at eurozonelandene får ryddet op i

egen økonomi mener ministeren at det er danmarks opgave at rydde op i eurozonelandenes økonomi og hvis ikke er det så i danmarks interesse at

en masse eksport der er en masse danske arbejdspladser

uden for christiansborgs mure går ud på vores virksomheder

hvad den her aftale vil betyde for danmark vil jeg

regeringen selvfølgelig træffe beslutning om hvorvidt

mener at det er i danmarks interesse at vi er